og syv og firs og en hundrede og otte og firs jonas dahl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

kan give møde i tinget nadeem farooqs hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at

ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding

til undervisningsministeren er anmeldt følgende spørgere pernille vigsø bagge nanna westerby pernille frahm karsten hønge astrid krag bjarne laustsen til transportministeren er anmeldt følgende spørgere magnus heunicke anne baastrup jens christian lund jonas dahl

bjarne laustsen der er normalt tid til otte spørgere hvis man bruger taletiden

umiddelbart her at det er pernille vigsø bagge nanna westerby pernille frahm

bjarne laustsen hvis der skal være

partierne tre sf’ere og en socialdemokrat

det bliver magnus heunicke anne baastrup jens christian lund og jonas dahl

det vil sige at herre bjarne laustsen så ikke har mulighed

vi forsøger at overholde reglerne der er

jeg er nødt til her i dag at blive lidt i samme boldgade fordi selv om

undervisningsministeren var meget venlig i sin besvarelse på samrådsspørgsmålene og imødekommende i forhold til at der er nogle problemer skortede det måske en lille smule på konkrete initiativer

formand anders balle er ude at sige det er et faktuelt problem i danmark at de ringe skoler bliver ringere

stærkere fordi forældre vælger bolig alt efter hvilket skoledistrikt den tilhører og konsekvensen er en social sortering af vores børn

fik på samrådet i går i forhold til hvad det er ministeren påtænker at gøre ved det

der må jeg bare sige at i det såkaldte udspil fair

så afslået under henvisning til at det nok var bedre at få

kan forstå at det var det der skulle være svaret det meget konkrete svar på mit spørgsmål

nødt til at anføre at der er en række ting i regeringens folkeskoleudspil som rent faktisk ikke medvirker til at øge den sociale mobilitet i folkeskolen som ikke er med til at hjælpe alle de elever blandt andet de tosprogede som vi ser i disse dage og i disse tider ikke har løftet sig i den folkeskole som regeringen har været i spidsen for jeg synes

regeringens folkeskoleudspil slår benhårdt på øget niveaudeling når vi ved fra en bred kreds af uddannelsesforskere at lige præcis øget niveaudeling i folkeskolen ud over den halvtreds procents regel der er mulig i dag øger uligheden blandt eleverne og dermed ikke øger den sociale mobilitet hvad er ministerens svar

som handlede om

som ikke er i daginstitution og som taler dårligt dansk

tosproget baggrund i særdeleshed

man sige at den handling

i folketingssalen men når

eftersom der er syv og halvfems procent af de danske børn der allerede går i børnehave

men lad os tale

om det der med festtaler for det er nu så festligt ministeren var i sit første svar inde på at regeringens forslag til et folkeskoleudspil er fuldt finansieret men er det ikke sandt og vil ministeren ikke indrømme at lige præcis læseløftet i regeringens folkeskoleudspil er finansieret ved at man fjerner

finansierer udspillet ved at tage overskud fra bankpakkerne som så viser sig nu ikke at eksistere hvordan har ministeren i stedet for

finansiere alle de løfter der er kommet de sidste dage fra undervisningsministeren

læseløft til tosprogede elever når man ved at der ikke er politisk flertal for at fjerne suen til de hjemmeboende og når der ikke er noget overskud fra bankpakkerne

stramning i reglerne om befordringsrabat hvor man

at det er voldsomt og at det er en afgift på folk der bor i yderområderne så lod ministeren forstå at

man sagde at regeringen var på vej med noget andet et hypercard eller sådan noget

befordringsrabat og så skal det andet kort træde

bruger det i sin argumentation man stiller i udsigt

den første august to tusind og elleve så betyder det vel at den lovgivning som ministeren har på området skal aflyses det kan ministeren vel forholde sig til hvis der kommer en helt anden lovgivning og et helt andet kort der afløser alt

i et eller andet system skal undervisningsministeren aflevere dem til transportministeren ser det ud

på halvfjerds procent for at få danmarks økonomi til at hænge sammen nu siger man at

i stand til at lave et kort der koster tre hundrede kroner om måneden

og en lang række venstrefolk skriver jo i dagbladene rundtomkring at der er sådan et system på vej så noget må der jo være om snakken

at der er en hel masse penge som undervisningsministeren ikke får ind i sin kasse fordi der jo skal betales meget mindre

sikkert være at det er fint men skal de

når

er jo glædeligt at så mange unge mennesker søger om

om ministerens skrivebord

hvor gymnasierne

bruge meget af folkestyrets tid

hvis man overhovedet skal gå ind

god undervisning

i sidste uge havde vi

fat i det som jeg også selv er bekymret for nemlig de tosprogede elever og deres

at jeg jo i sidste uge sagde mange ting men lad mig nævne tre ting

til nogle af de skoler som har meget store udfordringer det er de skoler hvor man har over

når man har skoler hvor man

god vind med det men når man så ser på

handlede om hvad vi kan gøre for at lave en målrettet indsats

de børn der ikke går i daginstitution

det er jo muligt for at se

og der bliver holdt møde om sagen i morgen så jeg tager det her meget seriøst når det så er sagt synes jeg også

at hvis man skal løfte folkeskoleindsatsen kan man ikke kun se

har været lang tid at vente for at få det her papir og imens vi ventede

en beskrivelse eller er det en fristil

besværligheder og nogle udfordringer i det men som jeg læser

at gå i gang med at lave sociale klausuler der pålægger de firmaer der ønsker at arbejde sammen med det offentlige at de påtager sig en del af uddannelsesforpligtelserne ved at tage lærlinge ind så vil ministeren

er det for en magtarrogance at lægge for dagen

vil ministeren være med til at gøre noget på det her område

at skaffe praktikpladser til de tusindvis af unge som løber panden mod lukkede døre i

for at få et uddannelsestilbud vil ministeren være med til at løse den her opgave sammen med virksomhederne sagen er jo at det er under halvdelen eller omkring halvdelen af de godkendte virksomheder

en lærling eller en elev så der er jo et enormt potentiale og man kan lokke med præmier man kan lokke med kampagner

oversendt et stykke papir til os hvori der ligger nogle muligheder vil ministeren ikke give tilsagn om at de her grænser skal prøves af

en artikel i metroxpress som ministeren kan sige han ikke har

man ikke vil indgå i en diskussion om det men hvorfor er det lige

tusind unge der står i praktikpladskøen

vil indgå i en diskussion om hvordan vi kommer problemet til livs

hvis man vil den vej hønsene skraber går det den rigtige vej

syv tusind fire hundrede og seks og tredive unge står i praktikpladskøen og tallet for marts

otte tusind og to hvordan kan det være den rigtige vej

kendskab det sidste par uger det er jo nogle problemer som

og siden da har vi næsten hver eneste dag haft nye mediehistorier altså nye avis eller tv historier hvor nye afsløringer er kommet frem og det det hele kredser om er jo

man kunnet håndtere det tidligere således at vi havde undgået den her situation som

dsbs bestyrelse altså åbenbart allerede sidste år i modstrid med hvad vi har fået oplyst tidligere

en række problemer med dokumentationen af transaktionerne mellem dsb

og mit spørgsmål til transportministeren er det helt simple har ministeren kendt til disse problemer med dokumentationen

transaktionerne mellem de her selskaber har ministeren haft noget kendskab til disse problemer

en vis interesse nu vil jeg se hvor længe det holder

i den mellemperiode hvor vi får de undersøgelser vi har bestilt

fuldstændig regelret som vi har besluttet det nemlig at de undersøgelser i gang får

de undersøgelser danner vi os

så kan man tage de konsekvenser man mener der skal

baggrund af faktuel viden

jeg bruger min tid på er selvfølgelig

det selskab hvis økonomi jeg jo også kan følge

man stadig væk til den tid

kvartalsvise møder som der jo er mellem ministeren og

forbindelse med finansloven feks hvor regeringen tog nogle penge fra dsb

tidligere i det sidste halve år hvor

ændringen af hvem der skal køre på hovedstrækningen i danmark også der havde man altså haft tæt kontakt

har været på en masse andre områder

været kommunikation om problemerne her mellem

det er lige noget der passer mig og jeg minder om at der kører tre for øjeblikket der kører en som forligskredsen har sat i gang

hvordan økonomien har udviklet sig i selskabet

jeg kan jo forstå at der foregår en diskussion

og det er et anliggende mellem direktion

men et langt liv i politik har lært

som man mener man kan bruge derfor vil jeg sige til

gerne i et åbent samråd så skal jeg komme og forklare

må spørge om den mest aktuelle sag

blotlægge forløbet og ikke mindst komme med en løsning til hvordan

forløbet med dsbs bestyrelse og den her fyring som

dernæst var et andet møde i ministeriet hvor kun dele af bestyrelsen var mødt op og hvor man så besluttede at afskedige dsbs administrerende direktør

ikke så mange har fået det med i deres referat at samtlige af de af ministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer i samtlige selskaber under transportministeriet var inviteret til transportministeriet den dag

et arrangement vi havde om eftermiddagen hvorefter vi også

her er selvfølgelig også dsb’s ministerudpegede medlemmer der og det er da helt logisk at de orienterer mig om og hvordan de har oplevet

for at køre med toget fra helsingør

arbejde det er vigtigt at vi får en overordnet synlig ledelse af dsb derfor er det også meget ulykkeligt at vi har de løbende historier som vi for eksempel kunne se i danmarks radios fjernsyn i går

der jo påviste at at der tilsyneladende ikke har været tilstrækkelig opfølgning

forestille sig at ministeren påtog sig det

af de helt nyt for mig at sf mener at bestyrelsen og direktionen i dsb skal have en overordnet ledelse

konstruktion

så ikke bare sige at jeg jo sådan set

fordi folketingets medlemmer hele tiden stiller sig op og diskuterer de her ting jeg synes vi skal lade dsb få ro

de undersøgelser der kommer

i samarbejdet mellem dsbfirst og dsb vi ser nu en situation hvor formanden for dsbs bestyrelse på en noget forhutlet måde fyrer direktøren vi ser så at det efterfølgende kommer frem at bestyrelsesformanden må have vidst

problemer mellem dsbfirst og dsb og det efterlader jo det indtryk

gerne udtaler sig om det er jo det der giver problemer

havde indkaldt mig og hvor jeg redegjorde for hvordan fyringen af

samle enhver lille historie op som ikke kan findes belæg for

at vi får de tre undersøgelser må jeg minde om at selv rigsrevisor er inde over den her sag

en fuldstændig afrapportering af hvordan det ser ud med

forligskredsens egen undersøgelse jeg synes

de seneste resultater af undersøgelser og oplysninger der er tilflydt os hvor det også gælder chauffører

er en anden form

jeg tror på at skal vi virkelig komme under

kilometer ved at man får fire

rundt og det sker jo om meget kort tid og

jeg er af temaer så jeg vil

diskutere temaerne fordi vi altid trænger ned i bunden og altid kommer frem til substansen og derved også

hvad ministeren har tænkt sig at foretage sig i forhold til mols linien som jo blandt andet nu

ministeren ikke medgive at det rejser en lang række problemer ikke mindst

motorvejsnettet ikke mindst over fyn hvor der i forvejen er meget store belastninger og at det netop er et problem at man nu ikke fastholder den her anden vej over kattegat ved at have en godsforbindelse hvor noget af den tunge trafik kan komme over

kun sige at den information der skal til for at vi kan gå ind og diskutere det

meget i dagens debat

kvittere for at ministeren faktisk anerkender at der er en problemstilling i forhold til mols linien såfremt mols linien lukker ned for for specielt den tunge trafik over kattegat

så sandelig også i forhold til trafikken

som jo i høj grad vil betyde noget for et relativt

i forvejen den opgradering af grenaabanen som vil den kollektive trafik og vi har jo også en diskussion kørende om tirstrup lufthavn og de skæve konkurrenceforhold

er jo noget som har rigtig stor betydning for djursland som helhed

en lang række trafikale udfordringer inden for ministerens ressortområde derfor vil jeg gerne kvittere for at ministeren i forhold til mols linjen

en problemstilling som kan få konsekvenser og det drejer sig

cirka syv hundrede lastbiler i døgnet så derfor vil jeg også bare gerne høre ministeren om

anerkender at der også er et forsyningsmæssigt og sikkerhedsmæssigt behov

i nærheden af det niveau

at vi tager en diskussion om

her er der nemlig præcise spørgsmål og det var det

så kan vi jo meget hurtigt lukke den ned for det havde han lidt svært ved at svare på tidligere på dagen men jeg vil gerne kvittere for at ministeren nu

den anden forbindelse over kattegat som gør at det fortsat bliver muligt for godstrafikken at komme

også giver nogle muligheder for at overholde de

er og som jo netop vil presse lastbilchauffører

være et pres i forhold til køre hvile tiden og

kattegatforbindelsen med færgeforbindelsen jo netop åbne for nogle gode perspektiver men jeg vil også

indstillet på at sænke taksterne

i forbindelse med storebælt og der bed jeg meget mærke i at venstres

at sige at man måske kunne trække på erfaringerne

det er så venstres finansordfører der har været ude med det

der fremgår af aftalen at vi skal sikre i hvor høj grad lastvognstrafikken bliver

endnu og derfor er det helt afgørende at vi med hinanden husker at tingene skal komme i den

var lidt ærgerligt han ville hellere

bare stille mig spørgsmålene men skriftligt så jeg kan se præcis hvad det er man mener jeg kender godt det gamle trick om at man spørger lidt bredt

blandt andet i de områder hvor valgdeltagelsen er væsentlig lavere end gennemsnittet eksempelvis i bydelen tingbjerg

et problem som vi skal tage alvorligt

men jeg er nu ikke sikker på at en valgdeltagelseskommission er det bedste man kan finde på hvis man vil øge valgdeltagelsen det mente jeg heller ikke for et år siden da vi behandlede beslutningsforslag

hundrede og ni og halvfjerds om nedsættelse af en valgdeltagelseskommission dengang mente jeg heller ikke at det var den rigtige model

årsagerne til den faldende valgdeltagelse er efter min mening bedre egnet til at blive undersøgt i et forskningsprojekt derfor tog indenrigs og sundhedsministeriet og integrationsministeriet også initiativ til at en undersøgelse af valgdeltagelsen blev foretaget efter kommunevalget i to tusind og ni undersøgelsen blev foretaget af to forskere ved københavns universitet og fire og fyrre kommuner bidrog til undersøgelsen med oplysninger om valgdeltagelsen

blandt andet forskelle i valgdeltagelsen fordelt på etnisk baggrund køn alder uddannelse indkomst og social marginalisering undersøgelsen handler blandt andet om de forklaringer der kan være på om borgerne stemmer eller ej og hvorfor valgdeltagelsen varierer mellem forskellige grupper forskningsprojektets resultater er offentligt tilgængelige og rapporten kan hentes på integrationsministeriets hjemmeside det er min overbevisning at kommunalbestyrelserne der hvor valgdeltagelsen opleves som et problem

overveje hvordan problemet bedst håndteres i netop deres kommune så jeg vil altså opfordre til at man nu bruger den belysning vi har fået af det alvorlige problem

bydele viser det sig meget meget tydeligt hvis man ser på folketingsvalget i to tusind og syv så

den for eksempel i et område som tingbjerg var på fire og halvfjerds procent der var altså en forskel på hele tolv

på syv og tredive procent det her burde få alarmklokkerne til at ringe og jeg er også glad for

et projekt i gang blandt andet et forskningsprojekt hvor fire og fyrre kommuner har bidraget med nogle konkrete

er jo at undersøgelsen ser på konkrete årsager men men kommer ikke rigtig med nogen konkrete handlingspunkter til hvad der skal

at ministeren forholder sig til det andet er

kun er et problem som vi skal overlade til de enkelte kommuner

synes i høj grad fortjener opmærksomhed fra fra folketingets side så at sige at kommunerne kan gå ned og kigge på de enkelte dele og og prøve at komme med nogle løsningsforslag er i mine øjne at sende aben videre det er hele danmarks ansvar at vi får øget valgdeltagelsen og vi har altså et folketingsvalg her

så det kunne måske være meget relevant at prøve at sætte fokus på det så

sammenhænge og årsager og virkninger

når man nu finder frem til

disse forskelle efter min mening både skræmmende og inspirerende de er skræmmende for

det nedadgående skred i valgdeltagelsen i visse områder fortsætter ender vi jo med at få et voksende problem men de er også inspirerende

så foretog professor lise togeby en analyse af valgdeltagelsen i aarhus

der findes faktisk steder hvor valgdeltagelsen er langt større det jeg synes

er at lære af dem der gør det godt

at min gamle professor lise togebys undersøgelser har vist at

en høj valgdeltagelse i dele af aarhus

har vi altså nogle områder nogle geografiske pletter hvis man kan kalde i danmark i i hele danmark i tingbjerg hvor der er nogle udfordringer at det viser sig meget markant i tingbjerg er jo kun

i gang for at få nogle instrumenter nogle metoder til at køre videre med det her

nogle konkrete initiativer eller ideer til hvad der kan gøres så valgdeltagelsen kan højnes blandt blandt bestemte borgere i tingbjerg

oplysningskampagner hvad ved jeg

er at lære af dem der gør det godt at lære af de kommuner som åbenbart har løst problemet eller hvor problemet aldrig er opstået vi har åbenbart begge to haft lise togeby som lærer på

universitet det er jo meget godt og hvis jeg ikke tager fejl var både folketingets formand og jeg til topmødet hos kommunerne hvor folketingets formand deltog i debatten om valgdeltagelsen hvad der kom ud af det skal jeg ikke kunne sige for jeg deltog i et parallelt møde jeg nævner det kun for at illustrere hvor alvorligt det bliver taget og hvor meget det drøftes altså kommunerne tog det faktisk op som et område jeg synes at kommunernes landsforening er et helt rigtigt forum

hvis jeg får øje på noget som helst som jeg som indenrigs og sundhedsminister kan gøre

meget åben jeg mener oven i købet at jeg ved en lille smule om det og engagement skal der ikke mangle

konkrete initiativer og hvad der kunne gøres der er

målrette nogle politiske indsatser på det her område det her handler ikke om at fjerne noget ansvar fra kommunerne nej det er et spørgsmål om at hjælpe kommunerne til at løfte en demokratisk ulighed så vi ikke får et a og et b hold

i den retning vi er på vej når stemmeprocenten er

den ene bydel i københavn så synes jeg at det er et meget meget stort problem og det ikke kun københavns kommunes problem det er i høj grad også regeringens problem og hele folketingets problem så jeg synes

tænkt sig at bruge det her forskningsprojekts resultater til

projekter eller initiativer til

minimere den her kløft mellem folk der stemmer

tage fat i folk og få dem hen og stemme og så videre jeg er jo liberal og for mig er folkestyret noget der gror nedefra for mig er folkestyre noget med at man gerne

og derfor blander man sig og for mig er

mest oplagte løsning at de pågældende grupper selv tager hånd om det

som sætter sig for at gå ud der hvor der er rigtig mange der ikke stemmer og gøre noget ved det altså græsrodsvejen må da være den rette vej når man vil have højere valgdeltagelse det er jo trods alt mennesker som selv skal tage ansvar for deres liv de er kommet til et demokratisk land og det har nogle konsekvenser for deres forpligtelse til at følge med og se danske medier og så videre

dertil er der ansat cirka tre tusind flere sosu assistenter i forhold til i to tusind og et antallet af sygeplejersker er således steget med

og antallet af sosu assistenter er ifølge mine oplysninger i samme periode steget med med tre og halvtreds procent så selv om der er sket

operationer og flere ambulante

at man ikke havde fyret så mange og

forsøger at flytte fokus fra

en faggruppe hvor man har fyret

siger at der er ansat flere sygeplejersker

i rigtig mange regioner er gået væk fra

dyre vikarbureauer og i stedet for har

er ansat i et privat vikarbureau eller et offentligt vikarbureau

er sket en revolution i i behandlingen sådan bare det sidste år

det synes jeg er rigtig rigtig voldsomt og jeg tror at det

og at vi bare risikerer at det bliver andre faggrupper der står med

som sagt tror jeg ikke meget på at der er blevet ansat flere sygeplejersker jeg tror at det er

de bare er gået fra at være privatansatte til nu at være offentligt ansatte

nødt til at gå ud fra er rigtige indtil man eventuelt bliver orienteret om noget andet jeg blev i sidste uge orienteret om at tallene for sosu assistenter var forkerte men at tallene for sygeplejersker og læger var rigtige der er altså tale om en ganske kraftig vækst i antallet af sygeplejersker

et lille fald når det gælder sosu assistenter jeg beklager selvfølgelig at den del var forkert men det vigtigste

flere patienter som bliver plejet og flere der bliver opereret

det er jo det man kommer på sygehuset for

det kan så føre til at der bliver færre i en bestemt gruppe

rigtig meget i de tal der nu tyder på at man

at behandle patienterne at man nu er offentligt ansat frem for

kun tilbage at det er læger der er blevet ansat flere af

ministeren siger på den ene side at patienterne udskrives hurtigere ja nogle af dem udskrives så hurtigt at det nærmest er uforsvarligt det gælder de ældre og de nyfødte

berettiget at have social og sundhedsassistenter for de skal jo om nogen sikre at der er den fornødne omsorg

så igen der er formentlig ikke blevet ansat flere sygeplejersker og der er sket et markant fald i social og sundhedsassistenter vi må næsten med sikkerhed forvente at det betyder at der er uløste opgaver ude på vores danske sygehuse

erstatter vikarer det kan jeg ikke svare på på stående fod jeg vil helst ikke sige noget forkert men det er da værd at få undersøgt og da spørgeren jo sidder i sundhedsudvalget er

undersøge det jeg mener ikke at der er noget som helst der har været uforsvarligt danmark er lige blevet sammenlignet med det mest fremragende sundhedssystem i verden nemlig kaiser permanente der har hovedstation i californien og i øvrigt breder sig over usa med otte millioner medlemmer

jeg kan oplyse at kaiser permanente har langt kortere liggetider end vi har

enorm andel

godt særligt når vi begge to har været til de samme pressemøder

også ved hvilke forbehold man så kan tage jeg vil godt stille et sidste spørgsmål ministeren udtalte

de mange historier i pressen om voldsomme nedskæringer og fyringsrunder højst udgør et lille udsnit af virkeligheden

når det nu er kommet frem at der er sket

afskedigelser af social og sundhedsassistenter

tilbage er ministeren villig til at sige at der

læger og sygeplejersker står jeg ved det var rigtigt jeg skal nok få tjekket det med vikarerne så vi kan få tallet justeret hvis

mange udtalelser om og klager over generelle nedskæringer på hospitalerne kun vedrører

jo ret i for det vedrører nemlig sosu assistenterne og ikke lægerne

sikre at arbejdsgangene bliver så rationelle som muligt så man bruger ressourcerne bedst muligt det er vigtigt at man ikke hænger fast i faggrænser der skal være fleksibilitet og

vi har jo en taskforce for fleksibel opgavevaretagelse der i august sidste år fremlagde en fælles hensigtserklæring om fleksibel opgavevaretagelse og opgaveflytning og et inspirationskatalog som skal fremme disse

en del af hensigtserklæringen er netop at opgaveflytningen sker efter leon princippet altså leon står for laveste effektive omkostningsniveau det vil sige

ønsket sig lidt mere end hensigtserklæringer men ministeren har nu vist sig villig til at følge op på det i efteråret

i hvert fald et skridt i den rigtige retning det laver dog ikke om på at ministeren synes jeg lidt bruger det

at prøve at bortforklare mit spørgsmål som går på kan det virkelig være en god ressourceudnyttelse at vi nu har sygeplejersker der må lave social og sundhedsassistenternes arbejde

vi har fyret omkring tusind af dem her det seneste år altså otte procent af alle social og sundhedsassistenter

får de her historier og jeg tror at ministeren har været minister længe nok til at have

basal omsorg og pleje som lige så godt og måske bedre kunne være

ikke rengøringen men det andet så kan jeg ikke rigtig forstå at ministeren står og siger at der er tale om rationel opgaveflytning altså at det her skulle være noget vi synes skulle være en god idé det må vel være sådan når vi taler om opgaveflytninger at vi så taler om at for eksempel sygeplejerskerne laver det de er uddannet til plus det der mere hensigtsmæssigt kunne være noget de skulle lave vel ikke at

en god ting at vi fyrer social og sundhedsassistenter og lader nogle på et højere niveau udføre deres opgaver er det rigtigt forstået at ministeren decideret er fortaler for at at der er opgaver der nu flyttes opad i stedet for

en dårlig disposition men vi skal jo ikke have stive faggrænser hvor der skal sidde nogle fagforeningsfolk og vogte som høge over om der nu er en sygeplejerske der varetager en lille funktion som en sosu assistent kunne have varetaget samtidig med at sygeplejersken varetager alt sit øvrige arbejde det er jo lige netop sådan nogle stive fagforeningsbestemte grænser vi ikke skal have i vores sundhedsvæsen

jeg ikke udelukke at der i situationer kan være fornuft i at en sygeplejerske

det skal vi da ikke stå og lave regler om så kan vi ellers få noget bureaukrati og noget stivhed

fyret tusind social og sundhedsassistenter svarende til otte procent af

det samlede antal social og sundhedsassistenter i mine ører lyder

der netop er sket en anden type opgaveflytning

som om der i dag er sygeplejersker som ikke bare en gang imellem svinger kosten

kunne lave en lidt bedre forklaring af hvad social og sundhedsassistenterne laver hvordan sætter vi pris på deres arbejde i hverdagen hvordan undgår vi

bliver et hierarki rundtomkring hvor det er lægerne som er øverst

se på personalegrupperne som værende ligeværdige og som værende nogle der alle har opgaver at løse

sundhedsassistenter bistår ved mammografiscreening

se hvordan serviceassistenter varetager nye opgaver bioanalytikere varetager ambulatorieprøver

lægesekretærer varetager booking af operationer sådan er der side efter side beskrivelser af hvordan den ene gruppe godt kan lave lidt som ligger uden for den gruppes traditionelle arbejdsopgaver

ufrugtbare man kan gøre ved det danske sundhedsvæsen læs inspirationskataloget jeg følger op på det til efteråret

påtage sig ekstra opgaver som de med fordel kunne

kunne være med til at aflaste sygeplejerskerne

at man kigger på de forskellige faggrupper og ser hvilke styrker de har og at man selvfølgelig så udnytter de styrker jeg tror ikke det en styrke for det danske sundhedsvæsen at der er blevet markant færre social og sundhedsassistenter samtidig med at man bare har ansat flere læger og sygeplejersker jeg synes det tegner

til den mest effektive pris på det mest effektive niveau at leon princippet

har været igennem rigtig mange sparerunder

måske ved at skære ind til benet jeg synes faktisk det virker

uanset hvad ministeren siger om fagforeningsnidkærhed og alle mulige andre ting jeg synes det her er bekymrende

der regerer fire af de fem regioner kom dog med synspunkterne over for de socialdemokratiske regionsformænd i fire af de fem regioner det er dem der har disponeret på en måde som spørgerne åbenbart ikke bryder sig om jeg forsvarer derimod fleksibiliteten jeg kan godt få

det er falsk referat det der er fantastisk er fleksibiliteten det er kampen mod de idiotiske faggrænser hvor folk står og glor af skræk for at de kommer til at lave noget som nogle andre er uddannet til det er det vi skal væk fra det er fleksibiliteten

fantastisk og jeg vil rose spørgerens partifæller for at de

frembragt og som vi jo også derfor har ansvaret for at placere på den mest sikre måde

ikke alene drejer sig om atomaffald fra den gamle

på risø men at der også

skal placeres radioaktivt affald fra for eksempel hospitalerne så det drejer sig altså her om at finde et slutdepot hvor der løbende vil blive placeret

atomaffald fra danmark når man skal finde sådan et er

etableringen af det danske slutdepot

er det indenrigs og sundhedsministeriet som sidder for bordenden i den her arbejdsgruppe

vil så blive forelagt arbejdsgruppen men lad mig bare konkludere på det her svar at der altså ikke er tale om at der ikke er nogen der vil påtage sig ansvaret for det danske affalds slutplacering for regeringen

med i hvert fald en

placeringer som kan være mulige og som skal undersøges nærmere det er rigtig godt og jeg har selv været ordfører på sagen tidligere hvor vi har fået indenrigs og sundhedsministeren til at kigge på det her for vi skal jo bære vores ansvar i forhold til det affald som vi har produceret her i danmark og

hvilket ministerium der skal have ansvaret når indenrigs og sundhedsministeriet er færdige med deres arbejde og jeg er medlem af såvel sundhedsudvalget som miljø

rejser jeg nu spørgsmålet over for miljøministeren

at ministeren kan svare mig her og sige jamen det er regeringens ansvar

jeg vil gerne vide mere altså hvordan er drøftelsen i regeringen

hvorfor kan vi ikke få et svar hvorfor har regeringen ikke været ude med en klar udmelding

hvor det skal placeres henne det her er et nationalt ansvar og jeg synes da ikke der kan være nogen grund til at gemme noget væk lad os dog få det frem i en åben debat og lad os allerede nu vide hvilken minister der skal have ansvaret fremover når indenrigs og sundhedsministeren har gjort sit arbejde færdigt så hvorfor

mere konkret på hvor det ministerielle ansvar skal være

hvilke ordførere det så også er der skal stå med sagen til den tid

svaret meget klart regeringen påtager sig

er ikke nogen tvivl om at det

hvordan vi får placeret det på den mest sikre måde

og sidder indenrigs og sundhedsministeriet for bordenden

til den tid må vi så se hvad der yderligere skal ske med opgaven men det kan da ikke være problematisk at man ikke lige nu og her siger

det giver god mening at vi afventer resultatet

siden to tusind og tre så hvorfor skal vi nu afvente det inden regeringen måske får

til at sige hvilket ministerium der skal stå for effektueringen opbygningen planlægningen og driften af det her depot som vi skal have jeg presser på som oppositionspolitiker fordi jeg synes

at være rettidig det virker som om ministeren vitterlig

eller fejer noget ind under gulvtæppet og regeringen ikke har lyst til

som om det er en folkeligt vanskelig sag derfor spørger jeg ministeren

få et svar hvorfor er det så vanskeligt for regeringen at finde ud af i hvilket ministerielt regi

altså at det simpelt hen dags dato

afgørende for oppositionen at vide i hvilket ministerium man i givet fald efterfølgende skal løse opgaven

at udrede det her det er indenrigs og sundhedsministeriet der sidder for bordenden af den her arbejdsgruppe

det er sådan som jeg har fået det at vide og fået det fortalt

jamen der ikke engang en måned til og derfor synes jeg

at skulle stå her i folketingssalen i dag

bund og grund er lidt bekymret for hvem det så er der skal have lov til at være ordfører

regeringen ved og vi tager ansvaret og det er derfor vi har igangsat

og mellemaktivt affald den beslutning og den udredning får vi svar på

det dog for et niveau at trække en politisk debat ned på

som påkalder sig to alvorlige overskrifter

to tusind og elleve er overskriften i i

ingeniøren og jeg citerer dansk atomskrot bliver en årelang

og jeg citerer atomdepot er en giftig sag

skal løses og jeg kan da forsikre ministeren

med en socialdemokratisk eller en rød minister ovre i miljøministeriet så løfter vi den her opgave fordi det er et samfundsskabt samfundsskabt problem og

intet svar på hvorfor man i regeringen

skal vente på at indenrigs og sundhedsministeren gør sit arbejde færdigt de her ting kan løbe parallelt

ikke nogen tvivl om her at regeringen tager ansvaret

forventer vi nu at få resultatet den første maj i

måske er et udtryk for skal vi bare kalde det utålmodighed fra oppositionens side

i den socialdemokratiske lejr i forhold til

finde udpegningen og netop sørge for at vi gør det her på den bedste

har de fire ministerier helt oppe på departementschefniveau kæmpet om at slippe for opgaven og indenrigs og sundhedsministeriet har omtalt slutdepotet som en sag som og citatet lyder i citatet må frygtes at ville volde offentligheden mange bekymringer det er embedsmandssprog og betyder oversat

ministeren hvorfor vil man ikke i miljø og planlægningsministeriet påtage sig den her opgave hvorfor lyder det

arbejder imod med arme og ben at den her opgave skal placeres i miljø og planlægningsudvalget hvorfor påtager ministeren sig ikke det ansvar

af mange anses for at være fuldstændig rigtigt

en miljø og en planlægningsopgave af

det eneste atomaffaldsdepot vi skal have

der er miljørisici og det kræver rigtig meget planlægning fordi mange måske nok har den holdning

ovre i den østre ende hvis man bor i vest

i den vestre ende af landet hvis man bor i øst eller det

for sit departement sine embedsmænd eller til sine politiske kolleger sagt lad os nu tage tyren ved hornene og lad os finde ud af hvor det skal placeres hvorfor ikke

hvorfor den her vægren sig ved at tage et ansvar hvorfor hele tiden blive ved med over for mig i dag at sige at regeringen tager ansvaret ja men udadtil til oppositionen og til befolkningen

at vi i danmark har ansvaret for at placere det her atomaffald fordi det

vi selv har frembragt derfor har vi altså også ansvaret for at få det

udbredte tendens som som

havde meget travlt med at sige det her

da danmark i øvrigt også ville tage et ansvar for at håndtere farligt affald

meget tydeligt fra den socialdemokratiske sundhedsordfører at man i hvert fald i socialdemokratiet også er klar til at bakke op når regeringen står og skal

så vi selvfølgelig får det håndteret på den

i nærheden af hvor man bor regeringen har alle muligheder for ved at handle hurtigt og resolut at sige at det her bliver bliver miljø og planlægningsudvalget

hvorfor nærer regeringen den her fortsatte mistro og aversion mod placeringen af det hvorfor handler regeringen ikke på det her derfor vil jeg spørge ministeren helt konkret har ministeren noget imod at det her

bliver placeret i miljø og planlægningsudvalget vil ministeren arbejde imod

placeres her eller ej

var affald som kom ude fra verden det var ikke affald vi selv havde produceret hvis det var den

nogle af de ting som ordføreren også

den her opgave det handler jo netop om at regeringen samlet siger ja det her

finde et slutdepot hvor der så også løbende vil blive placeret

det er baggrunden for at man går aktivt ind i det og laver det her udredningsarbejde hvor man altså forventer at få en udpegning af

ordførerens tålmodighed om end den måske ikke er eksisterende eftersom man meget gerne vil have svaret i dag men nu skal arbejdsgruppen lige have lov at gøre

i indenrigs og sundhedsministeriet i dag er en sag en anden sag

og i hvert fald i socialdemokratiet er utålmodige det kan man også sige

vi de sidste ti år har set den ene alvorlige sag efter den anden det ene væsentlige miljø og naturpunkt blive trukket i langdrag vi kommer for sent ud af starthullerne fordi regeringen sover i timen her presser vi på fordi vi

bærer et ansvar og vi tror og håber på at det bliver os der kommer til at skulle

løse opgaven når det her lager skal placeres måske endda placeres men i hvert fald effektueres og bygges derfor presser vi på og derfor ministeren

dog ikke træffe en beslutning og kunne jeg dog ikke i det mindste her hvor jeg gentager spørgsmålet få ministeren til at sige om ministeren vitterlig personligt har noget imod at det bliver en sag som ligger i miljø og planlægningsudvalget

det her udredningsarbejde og der forventes det altså at

der er per barn i daginstitutionerne

fremmest vil jeg gerne understrege at det er kommunernes opgave at

det lokale serviceniveau og herunder også normeringerne i daginstitutionerne jeg vil gerne understrege at det er uacceptabelt hvis der er kommuner som ikke sikrer at forholdene er pædagogisk og sikkerhedsmæssigt

at der er et psykisk og et fysisk børnemiljø som fremmer barnets trivsel sundhed udvikling

udvikler sig og lærer

kommunernes interesse at tænke langsigtet i forhold til dagtilbudsområdet vi ved fra forskning at investeringer i dagtilbud af høj kvalitet betaler sig på den lange bane gode dagtilbud betyder for eksempel bedre skolegang og bedre tilknytning til arbejdsmarkedet jeg synes at der i debatten om kvalitet

kvalitet handler også om andre ting for eksempel viser studier fra danmarks pædagogiske universitet at der i vuggestuer med samme normering er stor forskel på hvor meget voksentid børnene får i den dårlige vuggestue er der tre minutters voksenkontakt i timen mens der i den gode vuggestue

voksenkontakt i timen dagtilbud af høj kvalitet handler nemlig også om at sikre en

det handler også om at pædagogikken er godt organiseret og bygger på viden om

der er i den enkelte kommune eller

kommunernes eget ansvar det er ikke noget vi har med at gøre i ministeriet

der er et alt for entydigt fokus på det med normeringer man kan godt have høj kvalitet selv om der ikke er så god en normering det er ikke afhængigt

om der er kvalitet eller ej det er de to hovedsynspunkter ministeren

netop det om at det er kommunernes ansvar

det jo er sådan vi har fordelt arbejdsopgaverne

børnepasning ligger i kommunerne

er man laver nulvækst når man siger til kommunerne

så bliver der jo alt andet lige også en ringere økonomi

til børnepasning og så bliver det jo lige pludselig et ansvar for os

og ikke mindst et ansvar for socialministeren jeg skal høre om ministeren kan medgive

milliard kroner mindre på børnepasningsområdet end man gjorde året før og kan ministeren så ikke medgive

så bliver man altså presset

at sikre en ordentlig børnepasning det næste

alt for ensidigt fokus på normering men når vi ser eksempler på at der er institutioner hvor én pædagog skal passe op til

at så bliver det simpelt hen et problem med så lav en normering

bliver videreført med en pris og lønudvikling

give mig ret i at hvis man ser på

år og at vi i to tusind og ni brugte flere penge end vi gjorde tilbage i to tusind og fire

i dag end der var for fire år siden og fem år siden og seks år siden

det på noget andet det er jo op til kommunerne det er en del af det kommunale selvstyre men man må da unde kommunerne

partikollega den konservative borgmester i allerød erik lund op til flere gange har understreget at nulvækst betyder velfærdsforringelser at nulvækst betyder ringere

men kan ministeren ikke bekræfte at man kigger på hvad der er til rådighed per barn

kommet færre penge kan ministeren bekræfte

så skylder ministeren stadig væk at svare på er det ikke et problem når en voksen skal

i to tusind og ni

voksen i vuggestuer og dagplejen og omkring seks børn per voksen i aldersintegrerede

netop hans kommune

er rigtig ærgerligt og det synes jeg er rigtig trist

det samme som at skylle hele vores dagtilbudsområde ned i et sort hul

gældende for alle de andre fire tusind fire hundrede og ni og halvfems daginstitutioner her i landet

det her ene eksempel er meget illustrativt for den udvikling der er i gang de tager naturligvis det mest grelle eksempel det som vi alle sammen kan forholde os til

at forholde sig til i stedet for at tale

så regeringen sådan set har et overordnet ansvar for at

kan jeg overhovedet ikke bekræfte at der er blevet færre penge hvis man

og krav til kommunerne og dagtilbud kommunerne skal sikre at lovgivningen efterleves og udfyldes gennem fastlæggelse af de lokale serviceniveauer og gennem

indebærer at kommunernes høje budgetniveau

og ti det betyder at der er nogle kommuner der bliver nødt til at tilpasse

aktivitetsniveau i år så de kan overholde de aftalte rammer for to tusind og elleve men det rokker altså ikke ved at kommunerne fortsat i to tusind og elleve har historisk høje rammer

har kommunerne budgetteret med lavere nettodriftsudgifter i to tusind og elleve i forhold til budgettet

lavere serviceniveau eller dårligere normering

en fornuftig kapacitetstilpasning

let øvelse som kommunerne mange steder

regeringens økonomiske politik mener jeg ganske enkelt er for useriøst

hvis kommunen ikke sikrer at forholdene er pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlige det er kommunernes ansvar

af dagligdagen som hjertehavens bestyrelse kommer med lyder ikke acceptable

en klar forventning om at vordingborg kommune

sikkerhedsmæssigt forsvarlige det har

at det sker og at forholdene i øvrigt er forsvarlige det kan man også finde i langt de fleste af kommunerne

af at der er ordentlig velfærd i danmark og vi er bekymret når det er sådan

betyder at man skal reducere på kernevelfærdsopgaver i danmark og vi er bekymret når det er at forældrenes organisation giver udtryk for at der er for ringe normering

basale omsorg i daginstitutionerne svigtes jeg står her med et citat fra tv to den niogtyvende marts hvor det er sådan at jane skov lind som er forældrebestyrelsesformand giver udtryk for at det

den basale omsorg der svigtes der er ikke længere tid til sådan noget som at give et kram eller at trøste børn

et enkeltstående tilfælde der er jo op til flere byrådsmedlemmer og borgmestre også fra det konservative folkeparti som ministeren også

som har givet udtryk for at der er en klar sammenhæng mellem regeringens nulvækstpolitik og så det at man skal spare på kernevelfærden skulle ministeren ikke til at tage ansvar i den her sag i stedet for bare

skyde skylden på en enkelt kommune og sige at der har de håndteret det forkert er det ikke et mere generelt problem kunne man ikke fra regeringen

så vi ikke skal svigte det dyrebareste vi har nemlig vores børn

her i landet i forhold til den offentlige service ikke højt nok

en større andel af bnp end mange andre lande

men jeg at det er fuldstændig ligegyldigt

er færre og færre der bliver indskrevet i daginstitutionerne fremadrettet at man så begynder at lave kapacitetstilpasning når man ser på det samlede tal det rører overhovedet

man laver kapacitetstilpasning

et spørgsmål om ledelse organisering og planlægning

hvis man skal sørge for at have en ordentlig kvalitet

flere repræsentanter fra forældregruppen

dårlig omsorg for de børn som er i de her institutioner

sådan i danmark at vi er et af de lande hvor der er flest på arbejdsmarkedet hvor både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet

udgifter til børnepasning for vi synes det er en god idé at kvinder er så meget på arbejdsmarkedet

betyder det også at den ene af parterne i en familie skal være mere hjemme

kan vi desværre se at det nogle gange har en skævvridning rent ligestillingspolitisk sådan

det det konservative folkepartis familiepolitik

at den ene af forældrene gik hjemme og passede

i forhold til normeringer

omkring seks børn per voksen

de aldersintegrerede institutioner og i børnehaverne

få brug for nogle flere fordi de netop gerne vil have øget inklusion

i salen er at vi vil have nogle realistiske rammer vi vil have en økonomi der gør at man ikke skal reducere velfærden man ikke skal reducere normeringen i børneinstitutionerne det er i øvrigt et synspunkt som deles af ministerens partikollega erik lund der er borgmester i allerød mener ministeren at

helt galt på den når de siger der er en sammenhæng mellem regeringens nulvækstpolitik

og løser nogle af de bureaukratiske regler og

en del af det kommunale selvstyre

nødt til at forholde sig til

ville det kun glæde mig hvis vi kunne lave en bred aftale

initiativer som så måtte skulle tages

oplyst grundlag jeg har indbudt

et orienteringsmøde hvor vi gør status

der er nemlig meget der kan gøres uden

jeg vil gerne understrege at indsatsen

område for skatteministeriet siden to tusind og syv har kontrollen af multinationale koncerners skatteadfærd været et højt prioriteret fokusområde for skat og hertil kommer også at vi med finanslovaftalen for i år har afsat flere ressourcer netop til den kontrolindsats ligningen og kontrollen af de multinationale selskaber

derudover er der sat gang i en række projekter som har til formål at afdække

det kan jo godt vise sig at der er behov for yderligere lovinitiativer men det må det må den gennemgang også give

også fremgår af den handlingsplan som min forgænger lagde frem er at der er

for at gennemføre et generelt servicetjek

og jeg mener også at det er den rette indfaldsvinkel skal der lovgives skal det ske på et ordentligt grundlag jeg kan som eksempel nævne at der i to tusind og syv blev gennemført en række stramninger i forhold til afskrivnings og finansieringssiden og virkningen af de stramninger er ikke afspejlet i de analyser der ligger bag handlingsplanen idet de bygger på årene to tusind og seks

er en handlingsplan der blev oversendt til folketinget

som gennemgår en lang række initiativer mod multinationale selskaber der undlader at betale skat i danmark lad mig nævne sikring af at rentefradraget ikke bliver brugt til at føre indkomst ud af landet større kontrol med de regnskabsoplysninger virksomhederne skal komme med for at dokumentere at de ikke flytter skattepligtige indkomster ud af landet

det viser sig jo ofte at være fiktion begrænsning af fremførsel af skattemæssige underskud

har brugt til aldrig nogen sinde

gennemgang af de regler der gør det for nemt at lade overskud strømme skattefrit gennem danmark til et skattelyland det er alt sammen ting

det andet papir jeg har fra den tidligere skatteminister

holdt møde den anden marts to tusind og elleve klokken ti tredive for at gennemgå handlingsplanen og vi blev endda inviteret til at komme med yderligere ideer

til det forhandlingsmøde så sker der altså lige det at mødet bliver udskudt af tilfældige årsager og inden vi får fastlagt en ny dato

har vi en ny skatteminister som godt nok har sendt

det den tidligere skatteminister har sat i gang og ikke et eneste kan

forslag til et initiativ

allerede er sat i gang det betyder jo

er gået i gang med simpelt hen for at vi

et oplyst grundlag kan tage stilling til om

er stærke nok jeg synes også

lovstramninger som regeringen har gennemført siden to tusind og et mulighed for at virke der er jo en grund til at der lige nu kører en lang række sager blandt andet ved domstolene det er jo fordi også skats medarbejdere har fået

ud og ligne de her selskaber med og for at en sag kan køre ved domstolene

gældende lov som ikke er blevet fulgt

regeringens opstramninger har haft en effekt vi kunne se i to tusind og

vi aldrig ved om pengene kommer i kassen for det er kun hvad man prøver at få i kassen og ikke hvad det ender med men nu har ministeren to gange sagt på et oplyst grundlag

handlingsplanen frem til os og ønskede at forhandle den med os og hvordan kan ministeren nogle ganske få dage efter sin udnævnelse aflyse det arbejde den tidligere minister har lavet var det på et oplyst grundlag eller var det ikke bare et udtryk for at ministeren havde en anden politik

det er jo også en af grundene til at ressourcerne

kanaliseres hen imod ligning af

havde min forgænger haft mødet

indeholdt en meget stor statusdel netop fordi den undersøgelse som jeg har henvist til et par gange

det undrer mig egentlig at

ikke er enig i at vi er nødt til

bliver i den offentlige debat hele tiden nævnt som årsagen

er skyld i at nogle selskaber ikke betaler skat og at vi i forvejen har nogle af de skrappeste

halv år til at arbejde med den og indkalde til møde fordi

mødes med folketingets partier for at se

som er rimelig hvordan kan en minister på så kort tid bare aflyse hvad den tidligere minister

virksomheder som betaler bidrag

unilever kraft foods og

ikke har noget at gøre med virkeligheden synes jeg er fuldstændig upassende jeg kan garantere for at vi vil sikre at at store selskaber kommer til at betale den skat de skal

der kan være mange legitime grunde til at nogle selskaber ikke betaler skat eller betaler meget lidt i skat enkelte år det skyldes formentlig en kombination af flere forhold

er regeringen dog meget opmærksom på at der er nogle selskaber som år efter år stort set ikke betaler selskabsskat regeringen har igennem mange år haft fokus på selskabsbeskatningen og har også løbende strammet reglerne som jeg

på tidligere de stramninger er endnu ikke slået fuldt igennem på provenuet blandt andet som følge af underskud og finanskrisen derudover er der også som nævnt i andre sammenhænge igangsat en række initiativer der er på ressourcesiden sket en oprustning på selskabsskatteområdet og på indsatssiden er der blandt andet igangsat et analysearbejde med fokus på afdækning af de bagvedliggende årsager til at selskabers skattebetaling

betaler af skat i danmark når vi ser bort fra afgifterne på nordsøolien svaret var fem og halvtreds million kroner jeg kan til oplysning sige at det er mindre end direktion og bestyrelsen i ap møller betaler i personskat

fem og halvtreds million kroner fra en virksomhed som har tre hundrede milliard kroner i omsætning

har tidligere kunnet grave frem på baggrund af nogle oplysninger vi har fået fra skatteministeriet

otte af de største danske koncerner danisco

enormt store selskaber med milliarder og atter milliarder i omsætning

tilsammen mener ministeren ikke

så store selskaber som har så stor en betydning også i det politiske fordi de har stor adgang til pressen har direkte adgang til ministrene

rettelig burde betale en højere skat i danmark og dermed bidrage til fællesskabet

de er udsprunget af og som er en forudsætning for det erhvervsliv som de de fungerer i altså

hvis vi går tilbage til en tidligere skatteminister

at regeringen faktisk gennemføre nogle skatteregler vedrørende rentefradrag som ville have gjort at de her selskaber kom til at betale skat men efter en kampagne i dagbladet børsen og andre steder

regeringen bange og trak det forslag tilbage og derfor betaler de stadig væk ikke

er en sammenhæng mellem

når hjulene kører godt og der tjenes mange penge så betales der også selskabsskat og det omvendte gør sig også gældende

kommer der også mindre ind i selskabsskat men det er jo sådan at at hvis en virksomhed ingen omsætning har eller har en meget lav omsætning ja så kan det være en grund til at der ikke betales selskabsskat hvis en virksomhed har foretaget store afskrivninger fordi den har foretaget store investeringer så kan det være grunden til at man et år ikke betaler selskabsskat der kan være underskud fra tidligere år der gør at man ikke betaler selskabsskat

det er også derfor jeg vil advare især herre frank aaen mod at gøre

ethvert selskab der ikke betaler selskabsskat

selskab som enten svindler eller ikke følger landets

om det er det den nuværende minister ikke tør

som en anden af ministerens forgængere forsøgte nemlig at ændre skattereglerne vedrørende rentefradrag så nogle af de selskaber der

slipper meget meget billigt i skat kom til at betale mere i skat og må jeg sige de der selskaber

ingen nævneværdig skat selv under højkonjunkturen

det var jo derfor den tidligere minister fandt ud af at det var nødvendigt at ændre reglerne men fordi man blev bange for de store selskaber så undlod man at gennemføre det forslag man havde fremsat og som der var flertal for

øvrigt et af de forslag som også er med i den handlingsplan vi skulle have forhandlet her i marts

det må være fordi ministeren er bange for de store selskaber at nogle af de forslag man selv har fundet ud af er nødvendige

de mellemstore selskaber den debat synes jeg

vi egentlig alle sammen mangler et overblik over hvad problemet

synes jeg det er rigtigt at afvente den undersøgelse sådan at vi kan have fælles viden

tage den politiske diskussion ud fra

de konkrete virksomheder som herre frank aaen hænger ud men det kunne jo sådan set også skyldes at de pågældende virksomheder netop har foretaget store investeringer det er jo en af grundene til at nogle selskaber

ikke betaler selskabsskat og det er

carlsberg danisco og de andre store selskaber fordi

ville have den skattestramning de ville ikke betale skat i danmark

fik en oplysning der gjorde at vi meget hurtigt kunne konstatere hvor lidt de store selskaber

som jeg må rose for det det var et modspil mod de store selskabers kampagne men desværre endte det jo altså sådan

at den stramning af skattelovningen ikke blev gennemført og det er derfor de store selskaber stadig væk ikke betaler skat af betydning i danmark det ved vi det ved ministeriet det ved ministeren den eneste begrundelse for ikke at gøre noget ved det

hele ligningsområdet har givet et

som også betyder at de store selskaber

den vej der er skitseret i

og selvfølgelig hvis der er store renteudgifter ud af landet

er ting som tænder alarmklokkerne

det er også det der sker nu og det er også grunden til at der kører en lang række retssager ved domstolene netop fordi der er selskaber der ikke har betalt den skat

vi er for at sige det meget meget mildt bekymrede vi er rigtig bekymrede over den situation vores fængsler og arresthuse er i vi er bekymrede

det arbejdsmiljø vores ansatte i fængsler og arresthuse arbejder under vi er bekymrede over det arbejdsklima som de indsatte befinder sig i vi

bekymrede over at recidiv det vil sige tilbagefald til ny kriminalitet for første gang i mange år er stigende vi er bekymrede

at sikkerhedssituationen er for nedadgående

at man igennem mange år har ignoreret og negligeret de kæmpestore problemer som vi har

har været på vej ved fængsler og arresthuse som følge af at strafmassen altså dem vi sætter ind i vores fængsler

problemer vi skal huske på at igennem de sidste mange år har vi udvidet antallet af afsonere som kan afsone hjemme med fodlænke

i vores fængsler så dem der er tilbage ofte er gengangere eller indsatte som har fået længerevarende straffe

afsonere som skal afsone på nogle helt andre vilkår end dem som typisk har været gældende derfor er

har tilsidesat at ville løse de problemer som kriminalforsorgen står

nu kommet med en rapport som skal give nogle midlertidige svar på hvordan situationen løses

at den rapport som altså er en analyse af sikkerhedssituationen i de danske fængsler og arresthuse dokumenterede at i danmark mangler cirka to hundrede og tyve fængselspladser det svarer altså cirka til et helt fængsel som vi mangler der kommer man så med nogle løsningsforslag fra justitsministeriets side i forbindelse med rapporten som går ud på at man blandt andet skal indføre et tilsigelsesstop

desværre ikke flere ledige pladser på vores fængsler og så kan de dømte så ellers gå derhjemme og vente indtil der på et tidspunkt igen bliver pladser

det tager jo både tid at lave noget byggeri og det tager tid at tegne det og få det projekteret og det koster jo også penge både at få det lavet og få det i drift derfor må man jo bare sige at det

man så lægger en hel masse små midlertidige lappeløsninger på bordet som blandt andet går ud på at man vil hæve belægget i fængslerne fra de to og halvfems der tidligere har været gældende til nu fem og halvfems så kan man sige herregud gør det noget om der er de par ekstra mennesker i vores fængsler men

mange steder over hundrede og i gennemsnit syv og halvfems otte så betyder det jo ikke nogen reel forskel ude på fængselsgangene eller for hverken indeklimaet for fængselsfunktionærerne eller for de indsatte at man laver sådan noget talfifleri med at hæve belægget

utrolig store problemer som den her regering vælger hele tiden at skubbe foran sig og en ny regering kommer til

løsninger der sikrer at dem

er noget som ligger regeringen meget på sinde og derfor synes

en lejlighed til at redegøre nærmere for situationen i kriminalforsorgen og for regeringens

aktuelle udfordringer som vi har og de er store der er ingen tvivl om at kriminalforsorgen er under et et stort pres i øjeblikket som bekendt og som det også blev sagt af fru karen hækkerup

sidste år en analyse netop med henblik på at få fastlagt det fremtidige kapacitets og sikkerhedsbehov i vores kriminalforsorg analysen blev færdiggjort i slutningen af februar ikke et

næsten det fru karen hækkerup sagde

jeg meget tilfreds med de forslag som analysearbejdet er mundet ud i og som jeg vil vende tilbage til om lidt det samlede gennemsnitlige

belæg i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse var i to tusind og ti cirka

fem og halvfjerds indsatte over belægsmålsætningen

halvfems procent af analysen fremgår det at kriminalforsorgen i to tusind og elleve vil mangle cirka to hundrede og tyve lukkede pladser hvis målsætningen om en belægsudnyttelse på to og halvfems procent skal overholdes og udviklingen frem til nu ser ud til at bekræfte den prognose lige nu ligger det samlede gennemsnitlige belæg således på knap ni og halvfems procent

når kriminalforsorgen i øjeblikket

udtryk for at regeringens retspolitik har båret frugt og været en succes

presset på kriminalforsorgens kapacitet skyldes navnlig at politiet har haft så stor succes med at få et meget stort antal bande og rockermedlemmer bag tremmer og at politi og domstolsreformen er slået igennem med øget produktivitet ved politiet anklagemyndigheden og domstolene

da folketinget i to tusind og otte og ni gennemførte markante strafskærpelser for våbenbesiddelse og bandekriminalitet var belægget i kriminalforsorgen meget lavt formentlig som en konsekvens af netop implementeringen af politi og domstolsreformen

derfor var der ikke dengang behov for at udvide kriminalforsorgens kapacitet og det blev i stedet besluttet at følge belægsudviklingen og effekten af de retsskærpelser der havde fundet sted i de mellemliggende år har

fra bande og rockermiljøet i kriminalforsorgens institutioner allerede det første år efter at de markante strafskærpelser for våbenbesiddelse trådte i kraft

således en stigning fra tyve til

hundrede og fyrre strafår for våbenbesiddelse lige nu huser kriminalforsorgen cirka tre hundrede og fem og tyve bande og rockermedlemmer

at næsten en femtedel af samtlige registrerede bande og rockermedlemmer lige i øjeblikket sidder i fængsel alene i to tusind og ti modtog personkredsen af registrerede bande og

tre tusind domme og blev tilsammen idømt næsten fem hundrede og halvtreds års fængsel en anden medvirkende årsag til det stigende belæg er at produktiviteten hos både politiet anklagemyndigheden og domstolene nu er

øger det i sidste ende også belægget hos kriminalforsorgen man kan jo sige det på den måde at det er der det hele ender i sidste omgang det er selvfølgelig positivt at politiet har

med at få så mange bande og rockermedlemmer væk fra gaden

politi og domstolsområdet virker efter hensigten det skal vi alle sammen være glade

i sagens natur i sig selv både en arbejdsmiljømæssig og en sikkerhedsmæssig udfordring for kriminalforsorgen og kriminalforsorgens medarbejdere samtidig

over for personalet er blevet mere rå og aggressiv end tidligere i den sammenhæng

det vigtigt for mig at understrege at sikkerheden i kriminalforsorgen i danmark

dygtige og professionelle medarbejdere der dagligt yder en kæmpe indsats i et vanskeligt arbejdsmiljø

kriminalforsorgen følger i øvrigt målrettet de enkelte indsattes relationer til bande og rockermiljøet med henblik på at sikre en så hensigtsmæssig placering og sammensætning af de indsatte som muligt

i det enkelte tilfælde en helt konkret vurdering som skal sikre at der sker en nøje kortlægning af trusselsniveauet og kriminalforsorgen og politiet mødes jævnligt blandt andet med henblik på at drøfte afsoningsforholdene for personer fra bande og rockermiljøet sikkerheden både for medarbejderne og for de indsatte må naturligvis have den højeste prioritet for os derfor har vi også flere gange i de seneste år

initiativ til at styrke sikkerheden i kriminalforsorgen

i i den indeværende flerårsaftale er der afsat syv og fyrre million

anskaffelse og etablering af overfaldsalarmer dels til anskaffelse af et it understøttet efterretningssystem til brug for indsamling og strukturering af oplysninger om bestemte grupper af indsatte i januar to tusind og ti besluttede regeringen så sammen dansk folkeparti og liberal alliance at tilføre kriminalforsorgen en merbevilling på syv og tredive

at styrke sikkerheden og tilvejebringe en yderligere kapacitet og senest er der ved finanslovaftalen for to tusind og elleve

til indsatsen mod negativt stærke

herunder en øget sanktionering i statsfængslet i nyborg så bandemedlemmer kan holdes adskilt

kriminelle udlændinge ikke skal fylde op i de danske fængsler har jeg desuden iværksat en række initiativer med henblik på at sikre at udvisningsdømte udlændinge hurtigst muligt kan blive overført til afsoning i deres hjemlande

selv om der er taget mange og gode

er der ingen tvivl om at det høje belæg og det stigende antal indsatte fra bande og rockermiljøet er en stor

også for arbejdsmiljøet i landets fængsler og arresthuse det ligger med andre ord fast at der er behov for yderligere initiativer til at håndtere de kapacitets og sikkerhedsmæssige udfordringer som kriminalforsorgen står med på baggrund af den analyse som blev offentliggjort i februar vil regeringen derfor gennemføre en række tiltag med henblik på at normalisere belægget i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse i den forbindelse har regeringen besluttet at tilføre kriminalforsorgen en merbevilling på to og tyve million kroner i to tusind og elleve kapacitetspresset i kriminalforsorgen stammer først og fremmest fra den lukkede sektor hvor der som nævnt vil mangle cirka to hundrede og tyve pladser i år

medfinansiere en konvertering af cirka fem og halvfjerds åbne fængselspladser til flere lukkede pladser regeringen vil samtidig lade konverteringen af åbne til lukkede pladser gå hånd i hånd med en styrket resocialiseringsindsats der vil frigøre åbne fængselspladser vi vil blandt andet udvide muligheden for tidligere prøveløsladelse efter den såkaldte noget for noget ordning så endnu flere indsatte

kan prøveløslades på halv tid noget for noget ordningen for indsatte der gør en særlig indsats eller har særlig gode personlige forhold blev indført i to tusind og fire og har været en succes tilbagefaldet til ny kriminalitet er markant lavere for personer der bliver løsladt efter noget for noget ordningen end den er for personer der løslades efter almindelig afsoning i vores

under fem og tyve år kriminalforsorgen vurderer at der er mange unge som i dag afsoner en frihedsstraf selv om de ville have været egnede til samfundstjeneste forslagene her ligger direkte i forlængelse af regeringens målsætning om at slå hårdt og konsekvent ned

kriminalitet men samtidig fastholde tilliden til at mennesker kan forbedre sig

jeg har fra min første dag som justitsminister understreget betydningen af at den stramme retspolitik skal ledsages af effektiv forebyggelse det gælder ikke mindst i forhold til de indsatte der er motiveret for en tilværelse uden kriminalitet og som vi kan hjælpe på vej gennem udslusning og resocialisering udvidelsen af noget for noget ordningen kræver en lovændring og jeg har netop i sidste uge fremsat lovforslag om det merbevillingen på to og tyve million kroner i to tusind og elleve skal samtidig medfinansiere en midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra to og halvfems til fem og halvfems procent i to tusind og elleve som blandt andet skal ledsages af en øget bemanding den midlertidige forhøjelse af belægsmålsætningen vil blive gennemført i sammenhæng

herunder i relation til håndtering af konflikter og stress de forskellige forslag i analysen vil samlet set håndtere kriminalforsorgens kapacitetsbehov og sænke det samlede belæg i to tusind og elleve hvilket i sig selv vil styrke sikkerheden i landets fængsler og arresthuse så vil jeg samtidig slå fast at regeringen vil følge kapacitets og sikkerhedsudviklingen tæt og gennemføre en budgetanalyse af hele kriminalforsorgen som skal danne grundlag for drøftelserne om kriminalforsorgens økonomi efter totusinde

jo rigtigt når ministeren gennemgår de forskellige initiativer der er gjort men spørgsmålet

må stille sig selv er bare batter det er det nok jeg synes at det

været positivt at få justitsministerens meldinger om hvad visionerne var for retspolitikken at

være fokus på resocialisering der skulle være fokus på en indsats i vores fængsler der

føre til at de indsatte kunne begå sig uden fornyet kriminalitet når de kommer ud men jeg tror også at man må sige at det har været ord der har fulgt meget meget meget lidt handling med og spørger man dem der arbejder inden for feltet vil folk desværre sige at det var dejligt med en ny minister men

ud af det når ministeren nu gennemgår de mange initiativer

der er blevet taget og også gennemgår hvor mange

når ministeren fortæller at der alene for våbenbesiddelse er idømt straffeår der svarer

og halvtreds års fængsel til rockere og bandemedlemmer og at man altså har næsten en femtedel af vores rockere og bandemedlemmer bag lås og slå

at man synes at det er noget man kan klare stort set inden for den samme ramme som man kunne da de indsatte var nogle lidt mere hyggelige typer end dem der bliver sat ind i

er klart at når klientellet bliver så meget hårdere når den forråelse rykker med ind i fængslerne som jeg også hører ministeren anerkender og når tonen bliver hård og aggressiv og kriminaliteten i den grad rykker med inden for murene

at de er dygtige at de er professionelle og at vi er stolte af dem

de er slidt ned allerede når de er i midten af fyrrerne og det er altså

stolte af eller tilfredse med det er noget vi burde håndtere helt anderledes og meget mere proaktivt

er der nogen herinde der tror på at der i den bandekrig vi har så bliver behov for færre fængselspladser i de kommende år når vi ved at vi har en femtedel af vores rockere og bandemedlemmer bag lås og slå og når man endda har lavet det som

succeskriterium at det skal blive ved med at være sådan

blive nogenlunde det samme i antal om end ikke stige

på hvad der foregår i to tusind og elleve men som ikke

allerede nu ved hvor mange straffeår der vil være

man jo også gå væk fra kun at kigge på sådan en årige analyser og en årige skøn

har man skyder forkert den ene gang efter den anden men det kunne være rart at man prøvede at sætte sig ned

fået fyldt vores fængsler så meget op at det vi kan gøre nu er at løslade folk på halv tid altså

er også folk som faktisk har et lavere recidiv det er nogle af dem som vil kunne lykkes med at forlade kriminalitet

er nogle mennesker som kræver at der er helt anderledes styr på tingene i vores fængsler jeg synes at vi mangler at have fokus på sikkerheden i vores fængsler og i vores arresthuse jeg synes ikke at det er nok at man gør det man gør

at det er trist at man har lavet et tilsigelsesstop at man negligerer problemerne i fængslerne på den måde man gør og at man i månedsvis skubber problemerne foran sig forslaget lyder

en god anledning til at få diskuteret et væsentligt spørgsmål og også et spørgsmål som jo

man kan jo sige at

regeringens retspolitik

har haft så stor succes at vi nu begynder

et reelt overbelæg inden for kriminalforsorgens institutioner man må sige at politiets målrettede indsats over for

givet det resultat at flere

det er godt at vi får dem væk fra gader og veje og dermed minimerer risikoen for skyderi og for at udenforstående ja alle i det hele taget bliver ramt af disse

bandemedlemmers og rockeres urimelige kriminalitet og brutale færden

vi kan konstatere at politi og domstolsreformen

er ved at falde så meget i hak

viser sine resultater med øget effektivitet til følge og derfor også mulighed for at flere sager blive ekspederet og at flere kommer ind

det er for så vidt udmærket og godt det vi så skal

at vi har en aktivering og en uddannelse mens folk afsoner i kriminalforsorgen så vi til stadighed kan søge at nedbringe recidivet som det kaldes altså den andel som falder tilbage i kriminalitet efter udstået straf

kommer ud i samfundet igen

i og omkring kriminalforsorgens institutioner så vi undgår at folk kan flygte og

også sådan at det er sikkert for vores personale i kriminalforsorgen at være i institutionerne og arbejde med de indsatte der er jo taget en lang række initiativer løbende fra regeringens side og senest ser vi jo også hvordan man nu kan være mere effektiv i opsporing af narkotiske stoffer i vores institutioner det synes vi er meget fornuftigt

samfundstjeneste vi synes det er rigtig godt at vi

har fået introduceret fodlænkeordningen også udvidet anvendelsen af den vi synes også det er meget fornuftigt

det billiger vi

i de kommende år se på hvordan vi kan optimere systemet og her synes jeg vi skal se på om vi kan få fremmed kapital ind og være med til at finansiere nogle af tingene

nogle driftsopgaver i kriminalforsorgen der kan løses af private det ville være med til at få andre ekspertiser og kompetencer ind i kriminalforsorgen det ville også kunne være med til at styrke en kultur som er mere analog med den som de indsatte skal møde når de har udstået straffen og skal ud i samfundet det tror jeg ville være sundt både for kriminalforsorgen og for de indsatte jeg synes at justitsministeren her i dag har givet en meget meget fyldig og grundig og seriøs redegørelse og

fra venstres side meget tilfredse med vi vil gerne sammen med det konservative folkeparti

forslag til vedtagelse og det lyder folketinget tager ministerens redegørelse til efterretning

konstaterer at resultaterne af den styrkede bandeindsats og effektiviserede strafforfølgning vedrørende politi anklagemyndighed og domstole har øget kriminalforsorgens kapacitetsbehov folketinget noterer sig at der de seneste år er taget flere initiativer til styrkelse af sikkerheden i kriminalforsorgens institutioner senest med finanslovaftalen for to tusind og elleve

kapacitet og sikkerhed vil indgå i et kommende udspil om kriminalforsorgens økonomi efter to tusind og elleve og

regeringen til i den forbindelse at sikre langsigtede løsninger på kapacitets og sikkerhedsbehovet folketinget noterer sig at regeringen i to tusind og elleve blandt andet vil gennemføre følgende tiltag til løsning af det aktuelle kapacitetsbehov konvertering af åbne pladser til lukkede frigørelse af kapacitet blandt øget anvendelse af noget for noget ordningen som har skabt gode resultater i forhold til at reducere tilbagefald til kriminalitet midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra to og

hurtigere overførsel af udlændinge til afsoning i hjemlandet

og efterfølgende domfældelsesproces vi vil gerne have at vi når folk er dømt

fået deres straf gør hvad der er muligt for at få dem til efterfølgende at fungere ude i samfundet

er vi meget tilfredse med den retspolitik der har været ført af vk regeringen

den har været på borgernes og på ofrenes side vi har fået gennemført en domstolsreform og en politireform som vi er overbeviste om

ser resultatet af så er der nogle dømte som vi også i fremtiden skal gøre mere

udvist til deres hjemlande når de har fået deres dom her i landet og vi skal i det hele taget

for at kriminalforsorgens institutioner er sikre og også sikre for

situation vi står i nu med de her meget voldsomt pressede fængsler hvor mennesker bliver udsat for at være sammen med

få resocialiseret folk hvad betyder det det betyder at vi får nye ofre når disse mennesker kommer ud af fængslerne der synes jeg at herre kim andersen springer alt for let hen over det store problem vi har nemlig at vi skaber

at herre kim andersen i langt højere grad skulle tage alvorligt vi står med en overbelægning som presser de danske fængsler som presser de fængselsansatte på en sådan måde at

ikke kan sikre at folk ikke kommer ud af fængslerne og laver ny kriminalitet

forud for vk regeringen har tilført kriminalforsorgen mange mange nye midler og også flere værktøjer at gøre

jeg synes også at sf skulle tage og anerkende at regeringen har taget rigtig mange initiativer

børn og unge får en kriminel løbebane tag for eksempel børne og ungepakken fra halvt års tid siden og de mange flere nye midler der blev bundet i halen af børne og ungepakken og som først og fremmest gav kommunerne en lang lang række nye virkemidler det synes jeg at fru

ganske overser så er der naturligvis altid en meget stor tung og vigtig opgave med at undgå at folk bliver bliver kriminelle

og og fortsætter en løbebane i kriminaliteten når de har udstået straffen der tror jeg at vi kan blive bedre det vil være en fortløbende proces og det er vi også indstillet på og det synes

ikke også tænker på hvad konsekvenserne kunne være senere hen og det er jo de konsekvenser vi står

vi hørte fra fru karen hækkerup

med at de ansatte oplever vold trusler og stress

jeg synes også at herre manu

skulle anerkende at der rent faktisk også jævnfør ministerens detaljerede redegørelse her lige før er taget en lang række vidtgående initiativer og at der er mange projekter og handleplaner i gang også for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden for de ansatte i kriminalforsorgen for selvfølgelig er det et vigtigt anliggende men jeg vil sige at når bevillingerne er givet og lovgivningen er tilstrækkelig og rummer de elementer den skal så er det her jo i første række et ledelsesmæssigt

i hvert enkelt fængsel og i kriminalforsorgens ledelse

en del af en ledelsesfunktion som ligger der det er der ansvaret for den opgave

ikke i folketingssalen og det øvrigt også i kriminalforsorgen

sørge for at nedbringe sygefraværet at undgå langtidssygdom at undgå stress og i det hele taget at gøre hvad man kan for at optimere arbejdsmiljøet

den samlede kriminalforsorgs ledelse jeg tror vi bliver nødt til at slå fast at det er der

at løse den opgave som i vid udstrækning er ledelsesmæssig

vil kunne bidrage at man får andre

jeg det

har gunstige vilkår som politi og domstole

bidrage med to procents besparelser det vil sige

når nu man har besluttet

men ikke har givet ekstra ressourcer med til

og når man har gjort

som spørgeren også ved ikke er noget der afgøres her det er et overenskomstanliggende mellem de ansatte i kriminalforsorgen deres organisationer og staten og de forhandles når de skal forhandles så er det uomtvisteligt at der

mange nye midler til kriminalforsorgen og derudover er der givet særlige

undervejs sådan som justitsministeren også var inde på

vil vi overlade til ledelsen i kriminalforsorgen og ledelsen af den enkelte institution det er dem der har indsigten og kompetencen og også ekspertisen til det og så er ansvaret også hvor det skal være kriminalforsorgens institutioner skal ikke detailledes fra folketingssalen

ruller en politibil ind fyldt med betjente

hårdt armeret i beskyttelsesdragter fordi de skal

som ud over

især når vi også og fem og tyve rockerbandemedlemmer indsat

efter fortyndingsprincippet rundtomkring alle mulige andre steder hvor de har mulighed for frit at rekruttere hvad vil regeringen egentlig gøre ved at rockerbandemedlemmer i dag har så fri mulighed for at rekruttere

jeg er det egentlig socialdemokraterne selv vil vil socialdemokraterne

rockere og

på fri fod gå løs ude i samfundet tyrannisere hele kvarterer skyde vildt om sig

vil være overbelægningsproblemer i en tid i kriminalforsorgen socialdemokratiets ordfører får det næsten til at lyde sådan så ved jeg ikke hvad det er for nogle ting

socialdemokratiet ville have disponeret anderledes og ville have sat penge af til i forhold til kriminalforsorgen jeg kan konstatere at regeringen notorisk har haft det her prioriteret i hele vk regeringens eksistens kontinuerligt har tilført området nye midler og kontinuerligt

lovgivningen så den var optimal i forhold til hvad kriminalforsorgen havde brug for og

ledelsesværktøjer der skulle være jeg kan konstatere at socialdemokraterne ikke i deres finanslovudspil har afsat flere og nye midler til kriminalforsorgen det er ene og alene mundsvejr fra den socialdemokratiske ordfører når man nu fremstår som om man har villet en hel masse og meget mere end det regeringen har gjort

kriminalforsorgen det er jo i vores alle sammens interesse at når

på den rigtige måde og der er styr på

der bestemmer farten men at det er

der i det daglige bestemmer farten der er det klart at med den situation vi har haft igennem de seneste år med en bandekonflikt

samfundet med skyderier i gaderne med mange våben fundet på forskellige adresser forskellige steder i landet hvilket har affødt straffe til de pågældende

også fængselsstraffe ja så er den bandekonflikt

de forskellige bandemedlemmer fra hinanden fordi alle er i krig med alle det vidner den konflikt vi vi ser i øjeblikket

først politiet blev stillet over for

og selvfølgelig kommunerne i forhold til det forebyggende arbejde men jo altså i øjeblikket

ikke mindst kriminalforsorgen hvor mange af de kriminelle

var inde på

tager i betragtning at det

danske fængselsvæsen selv om der er

en række fornuftige initiativer med forskellige flerårsaftaler hvor der også er givet flere penge er presset af at de lokaleforhold man har er meget vanskelige

at se til arresthusene og fængslerne sådan bredt set er jo ikke ekstremt moderne byggerier

i det jyske område det er mindre arresthuse nemme

for de indsatte at være i fordi de ligger inde i i byerne så

at se til og det haster med løbende at udbygge kapaciteten på den rigtige måde både når det gælder arresthuse og når det gælder fængsler alt det taget i betragtning

der rækker over fire år og som udløber her til efteråret eller med

at regeringen og også de øvrige forligspartier herunder

i forbindelse med finansloven for to tusind og elleve at afsætte tyve million kroner til bedre sikkerhed i forbindelse med bandekriminaliteten det betyder bedre sektionering så man kan adskille de indbyrdes krigende grupper fra hinanden eksempelvis i

man har så også her som justitsministeren fortalte annonceret at der bliver givet to og tyve million kroner ekstra stadig væk jo inden for den her forligsperiode vi jo taler om hvor man i princippet skal have det på en måde hvor bevillingerne er givet nogenlunde på forhånd over fire år der er det ikke så tosset

der bliver sat ekstra penge af men det kræver også også set med vores øjne i dansk folkeparti

vi har et højt belæg vi har et belæg der nærmer sig de hundrede procent

skille nogle stridende parter ad er det ikke godt at belægningsprocenten har været så forholdsvis høj som den har været igennem længere tid så det skal vi have gjort noget ved og det skal vi ikke mindst have gjort noget ved i de lukkede fængsler hvor der mangler mange pladser set med vores øjne er der en

interessant mulighed i spørgsmålet om udenlandske kriminelle der sidder i danske fængsler i november to tusind og ti kunne justitsministeren fortælle at der på det tidspunkt sad en hundrede og tres udenlandske kriminelle i fængslerne som man i princippet burde kunne hjemsende

fængselsår at hente her for nogle af dem sidder jo i rigtig rigtig lang tid vi har for nylig set en rumænsk drabsmand

burde sørge for at eksempelvis ham

der myrdede den norske stewardesse på sas hotellet i københavn burde hjem til rumænien og afsone

egentlig kun gå for langsomt med at regeringen får gang i den proces det vil skabe fængselspladser og det vil give mulighed for at vi bedre kan sektionere og også sikre at den

bandekonflikt ikke i så høj grad kommer til

og

fritaget for jeg synes at

fine betragtninger

hvor mange fængselsår

det så er der ikke nogen grund til at vente til efteråret

deponeret sin initiativret

løsning som justitsministeren har lagt frem i dag

jo lige præcis også at man ændrer åbne pladser til

fastholder nogle af de ting som man har arbejdet med på det her område for eksempel i horserød

det er den vej vi skal gå og så skal vi nu så også sørge for

der sidder med de stærke indsatte i det daglige så der skal vi fortsætte arbejdet for at sikre at

noget som alenearbejde undgås for det lægger et pres på fængselsfunktionærerne i vanskelige situationer

sammen om fordi det er vigtigt for alle her i folketinget

når ordføreren siger at vi skal konvertere lukkede

at når man så nedlægger åbne pladser

man altså laver dem om til at være lukkede så mangler vi åbne pladser i vores fængselssystem og det betyder altså alt andet lige at regeringen bliver nødt til at indføre det der hedder et tilsigelsesstop

det godt støde at man siger

ofrene kan gå rundt på gaderne i endnu længere tid og risikere at

ny kriminalitet og være til fare for omgivelserne som det her retter sig imod og det er bestemt heller ikke mit indtryk at det er situationen

det er set med vores øjne i dansk folkeparti så også det

og gøre fra nu af og frem til man i efteråret skal lave den her forkromede flotte flerårsaftale som forhåbentlig kan give nogle bedre vilkår kan give nogle flere fængselspladser og

i forbindelse med udslusningen og som kunne medføre at vi får taget

servicetjek på hvordan personalet egentlig

hvor vi udbyggede fængselsfunktionærernes uddannelse på en ekstremt flot måde og det er jo

et sejt træk der kan medføre at

vokset massivt

var en hensigtsmæssig udnyttelse af pladsen

betyder det jo at folk sidder sammen i cellerne at man ikke kan fordele afsonerne hensigtsmæssigt

antallet af voldelige episoder mellem indsatte og

mod de ansatte er steget markant de ansatte har fået et regulært meget dårligt arbejdsmiljø flere steder forklaringen skal formentlig findes dels i kriminalforsorgens klientel hvor der er repræsentanter fra mange grupperinger og bander som står i et modsætningsforhold dels at pladsmangelen i kriminalforsorgen gør det svært at holde de stridende grupper adskilt ligesom personalet er på overarbejde i forhold til at holde opsyn med et usædvanlig højt antal fanger vi er i sf bekymrede over den her udvikling vi ved at de såkaldt almindelige indsatte i stigende grad konfronteres med bandemiljøet i forbindelse med et afsoningsforhold

at de i nogle situationer rent faktisk rekrutteres til banderne vi har derfor brug

langsigtet planlægning den her sikkerhedssituation kan ikke fortsætte

det der jo også er problemet hvis

at folk ikke laver ny kriminalitet

som justitsministeren ville komme med men desværre

en fremtid der ligger ret meget ud over to tusind og elleve det kan man selvfølgelig spekulere en del

jo så se at den her analyse der nu er fremlagt slet ikke tager hul på diskussionen om hvordan vi bedst muligt tilpasser kriminalforsorgen til fremtidens udfordringer og det duer simpelt hen

ligger vi i dag langt over den målsætning

det duer ikke en stor del af regeringens såkaldte løsning på det her problem er at man lukker øjnene ved at hæve grænsen ligesom man med et såkaldt tilsigelsesstop lader dømte kriminelle vente på deres afsoning i

det sidste betyder jo at man udskyder strafmassen svarende til fire hundrede måneder

at de på ingen måde bidrager til en langsigtet løsning af de udfordringer kriminalforsorgen

men uden at gøre noget for at afværge den farlige situation vi står med de to forslag isoleret set

have en negativ effekt på belægget i to tusind og tolv effekten heraf skal naturligvis opvejes mod de tiltag fra regeringens side som forventeligt har en varig

jo ikke foretaget en egentlig vurdering af hvad den samlede effekt vil have af betydning for to tusind og tolv

og fjorten selv om der altså ikke er ret lang tid til

reelt set har vi ikke noget grundlag for at forvente at situationen vil se markant bedre ud der sidder rigtig mange bandemedlemmer i de danske fængsler i øjeblikket det er selvfølgelig godt at

dømt for deres forbrydelser men situationen rejser et nyt problem tilbage i to tusind og ti svarede justitsministeren på spørgsmål sytten fem og tres om den her rapport der er grundlaget

her lyder det analysen skal tage udgangspunkt i de aktuelle sikkerhedsproblemer herunder bandeadskillelsesproblematikken stigningen i antallet af voldelige episoder mellem indsatte og ansatte episoder med indtrængen i fængslerne

og de deraf afledte sikkerheds og kapacitetsmæssige problemer

en intention som vi var rigtig glade for

må vi konstatere at der intet er kommet på det punkt fra regeringens side ud over et mindre forsøgsprojekt det er fuldstændig uholdbart og vil på sigt påføre fængslerne store problemer internt

i salen til at stemme for vores fælles

kriminalforsorgen og den situation der er i kriminalforsorgen jeg vil også gerne sige

kriminalforsorgen og de ansatte de mange mange ansatte i forskellige personalegrupper i kriminalforsorgen som jo hver eneste dag udfører et rigtig rigtig flot stykke arbejde det synes jeg

værdsætte og huske på i de her diskussioner hvor der bliver talt meget om

overbelægning og kapacitetsproblemer men midt i alt det er der jo en meget stor personalegruppe som hver eneste dag gør en rigtig rigtig god indsats og det synes jeg gerne jeg vil sige tak for

ingen tvivl om at der er et kapacitetspres

at man ingenting gjorde så gjorde man noget men det har også haft den konsekvens at

så håbe på at det at de sidder i fængsel og får lov til at tænke over tingene der

synes jeg faktisk også at kriminalforsorgen skal

mange mange hånlige ord med på vejen og oppositionen

at regeringen havde taget fuldstændig fejl

for første gang i henholdsvis halvfjerds

men nu kan vi se at det virker og det vil sige at politiet opklarer sagerne

de kriminelle stillet for dommerne

set udmærket men det giver så det her problem med at der i hvert fald lige nu er et kapacitetspres

at når vi når lidt længere hen på året

skal vi i gang med en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen og der vil man jo kunne kigge længere ud i fremtiden og sige hvad det mere langsigtede behov i kriminalforsorgen

hvad er det for nogle ting man gerne vil gøre bedre

man gerne vil gøre mere ud af af hvad kan vi gøre anderledes hvad kræver det her af os politikere i forhold til økonomi

lovgivning det kommer vi jo til at diskutere så det

at diskussionen stopper her

er jo at man her og nu har fundet de løsninger der kan hjælpe

at vi får fundet de to hundrede og tyve lukkede pladser som der er behov for nemlig ved at man

sørger for at nogle åbne pladser bliver konverteret

de indsatte der rent faktisk yder en indsats

for at blive prøveløsladt lidt tidligere

så de kan få lov til at afsone der så der er mange gode tiltag som man er i fuld gang med men det er altså på den korte

nogle af de store udfordringer der også ligger i kriminalforsorgen

er ingen tvivl om at der er et kapacitetsproblem lige nu

er det noget der kommer til at holde ved men jeg synes også at vi skal turde tage en diskussion af hvordan vi håndterer de problemer der

i vores fængsler og arresthuse har bevirket at det er blevet meget mere råt at afsone i danske fængsler og det er ikke rimeligt det er ikke rimeligt at man ud over

skal udsættes for trusler og vold fra andre indsatte der må det være sådan og det må vi sikre at det er kriminalforsorgen og

personalet der bestemmer dagsordenen i fængslerne og ikke visse indsatte som ikke vil forstå at

nogle langsigtede løsninger det som der nu bliver taget fat på med forslag til vedtagelse og det regeringen har gjort

bandekonflikten og også domstolenes oprydning i sagsbunkerne

helt klart betydet at vi nu står med en udfordring i de danske fængsler det fører så igen til en masse andre udfordringer som vi også kan læse i kriminalforsorgens rapport og det interessante er at den

tilspidsede situation med hensyn til de manglende pladser egentlig har resulteret i en tilstand på både godt og ondt det gode er unægtelig

de alternative muligheder som man allerede

de indsattes udslusningsforløb som man også

og fremrykning af udgangsforløbet

det er rigtig rigtig positivt det er helt i radikales ånd ingen tvivl om det og det vil så muligvis også kunne frigøre nogle pladser ingen tvivl om det og have en positiv effekt på resocialiseringen og det er

øge den tilladte udnyttelsesgrad her skal der selvfølgelig ikke herske nogen tvivl om at presset som vi også kan læse i rapporten og som flere ordførere også

jeg blev da helt klart overrasket over at man kunne læse at der er firs forskellige grupperinger i danmark og at de grupper

for landets fængsler men når det er sagt

konflikter mellem de indsatte og konflikter mellem de indsatte og de ansatte og det undrer mig på ingen måde at man i rapporten også kan læse at

det skyldes helt klart den usikkerhed der er blandt de indsatte helt klart på grund af bandekonflikten

jeg har selv undervist fængselspersonale igennem

lang årrække og så sent som i sidste uge

bandeproblemstillingerne rekrutteringen flere pladser

volden mellem de indsatte og ansatte og det

dem som i den grad bliver belastet

på grund af det voldsomme arbejdsmiljø som er meget meget

det løser altså ikke problemet at justitsministeren bare øger tallet for hvor mange der må være i fængslerne det bliver forholdene absolut ikke bedre af tværtimod jo flere man propper ind i fængslerne jo mere stiger risikoen for at det går galt der bliver dårligere vilkår for de ansatte og der bliver dårligere vilkår for de indsatte og dermed også ringere mulighed for at vi faktisk kan sikre at de indsatte holder

sikre at de når de kommer ud ikke begår ny kriminalitet så de skal i fængsel igen og sikre at de ikke gør noget

i fængslet som betyder at de ikke bliver prøveløsladt

at man sætter en helt ny kurs at man tænker i hvordan

det burde være sådan

grundig uddannelse i hvordan man håndterer de mange forskellige situationer der kan opstå og

problemer på forskellige områder der kommer i fængslerne

ansat i fængslerne selvfølgelig også have en ordentlig uddannelse i

kan håndtere det de forsøger så godt som muligt i dag men de får ikke den uddannelse og de redskaber der skal til

uddanner de indsatte hvordan sikrer vi at de her mennesker

uddannelse der gør at de får en chance for at få et arbejde når de kommer ud af fængslerne

er mindre risiko for at de havner i ny kriminalitet

det bliver det helt normale for alle at

vi sikrer at de kommer i gang med en god tilværelse uden for fængslerne at de ikke bare kommer tilbage til det de kom fra og den omgangskreds de kom fra med stor risiko for at ryge ud i ny kriminalitet

i forskellige lande og det kan faktisk lykkes hvis man politisk vil det vi kunne se på

vi i stigende omfang kan bruge samfundstjeneste og andre alternativer

kommer der igen lad

og holde sig ude af kriminalitet fremover

banderne jeg har fulgt lidt med i den debat der er

og jeg håber virkelig meget at vi i danmark kan undgå at fængslerne bliver rekrutteringssteder for bander og bliver de steder hvor der opstår nye bander det mener jeg

i fængslerne så man tager sig af det enkelte menneske

og at vi har mennesker indsat

og den beskyttelse skal gælde både indsatte og ansatte

mener jeg faktisk ikke vi lever op til det vi skal som et ordentligt demokratisk samfund

nye kurs jeg håber vi kan få sat for fængslerne at det faktisk skal være en helt anden udvikling

at kommentere nærmere men jeg

en tale

brok over tingenes tilstand og vi kan være enige om at der er meget der kan gøres bedre

forslag overhovedet til hvordan tingene kunne gøres bedre det var en lang beklagelse over tingenes tilstand og regeringens manglende

der skete hverken på det ene eller andet område

hvad socialdemokratiet forestillede sig at gøre ved tingene

hørte vi til gengæld ikke meget til

det forstår jeg jo slet ikke tværtimod har vi jo satset

meget på forebyggelse og resocialisering i de senere år så der er masser af

også i forhold til kriminalforsorgen og de indsatte i vores fængsler det er

leveres inden for den samme ramme næh

er det jo sådan at vi sætter en række tiltag i gang nu for at

det pres der er på kapaciteten

det går ikke vi må se på det i et længere perspektiv

en flerårsaftale om kriminalforsorgen og vi har netop i regeringen besluttet at gå i gang med budgetanalyser der skal bane vej for at vi til efteråret laver en ny flerårig aftale om kriminalforsorgens økonomi og

herre tom behnke og herre peter skaarup holdt jo alle

gode og rigtige taler som ikke giver mig anledning til så mange yderligere bemærkninger jeg hæftede mig ved at herre peter skaarup sagde at det er vigtigt at vi sender flere udlændinge hjem til afsoning i

at få folk hjem til afsoning i deres hjemland vi får bedre muligheder for nu i eu at sende folk hjem hvis de er eu borgere

helt anderledes gode muligheder der og det skal vi selvfølgelig udnytte maksimalt så det er vi meget

kontakt til bandemedlemmer og

vores fængsler og det er naturligvis et problem

med et stigende element af bandemedlemmer i vores

skal undgå at nogle bliver rekrutteret

havde også nogle betragtninger om at regeringen ikke har en fremtid der ligger ud over to tusind og elleve

til at planlægge kriminalforsorgen to tusind og elleve

en mere generel politisk bemærkning der kom ved den lejlighed men jeg kan

om at regeringen planlægger ud over to tusind og elleve både når det gælder kriminalforsorgen og alle mulige andre

også derfor som sagt at vi nu laver en analyse

i efteråret når vi laver finanslov for

det er der jo ikke noget unormalt i det er jo meget normalt

de udsving der er i belægget i vores fængsler hen over året det har såmænd også været brugt under socialdemokratiske regeringer og det er der ikke noget som

gøre i en situation som den vi er i i øjeblikket

gjorde også en del ud af at det stigende kapacitetspres

er en konsekvens af rocker og bandekriminalitetens stigning det er

vil retsforfølge bande og rockermedlemmer for deres kriminalitet og når vi gør det i stigende udstrækning og det er en stigende

så bliver konsekvensen at der er flere af dem i vores fængsler og det skal vi selvfølgelig også tage højde for

manu sareen sagde med hensyn til at det giver vanskelige forhold for de ansatte og derfor må vi også

bidrager på det felt med selv at deltage i uddannelse af ansatte i vores fængsler det synes jeg er

fru line barfod som sagde at det er vigtigt

uddanner de ansatte i at håndtere de problemer som de støder på det er klart at når problemernes karakter ændrer sig så må vi også tilpasse den uddannelse der

fængsler og arresthuse fru line barfod havde flere betragtninger det nytter ikke noget at vi bare hæver belægsprocenten der skal mere til

målet må være at der er færre i vores fængsler

jeg kan sætte flueben ved det hele

at stå som konservativ justitsminister

gøre ondt

at socialdemokratiske banditter der for ti år

eller længere tid siden benyttede sig af

ministeren havde sikret sig

en kapacitetsanalyse

lave en budgetanalyse for kriminalforsorgen med henblik på at indgå en aftale i efteråret i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv som er en flerårsaftale hvor vi altså har planer for kriminalforsorgens udvikling i de kommende år det ændrer jo ikke ved

ikke analyseberedskaber til stede der gør

at lave en ny flerårig aftale for kriminalforsorgen det er vi

på i øjeblikket så vi har et godt beslutningsgrundlag med hensyn til tilsigelsesstop

ikke behov for nogen dårlige undskyldninger det er en helt normal ting at lave

og det er jo kun et par måneder det er jo ikke sådan som man får indtryk af når man hører fru karen hækkerup

kommer nogen i fængsel resten af året

en ventekø man kan jo skrive sig ud af mange ting det ved ministeren godt jeg synes det havde været fint om man havde set ind i

regeringens politik for privatiseringer af vores fængsler

det ville være godt for kulturen i fængslerne

er der såmænd mange eksempler på at

vi har gjort det her her har vi meget koncist i forbindelse med den plan vi har lagt for resten af året for at sikre

noget vi har drøftet i

jeg har haft nogle drøftelser med ordførerne fra venstre og det konservative folkeparti

og jeg ser da bestemt muligheder for at vi

få mere privatisering ind

i konkurrence med det offentlige for at vi kan få de bedst mulige ydelser til den bedst mulige pris det tror egentlig også er noget

bruge som en god idé så må jeg bare konstatere

ingen konstruktive forslag til hvordan problemerne skal løses det er ren brok fra socialdemokratiets side over regeringen men det er jo også det

af de udenlandske kriminelle der sidder i danske fængsler og fylder

hjemlande og det hilser vi jo altså meget velkommen

god mulighed for

en statistik for to tusind og ni fra kriminalforsorgen viser jo faktisk at

udlændinge det vil sige

som vil kunne give flere lukkede pladser hvis de i stedet for afsoner i deres hjemland mit spørgsmål går så på om justitsministeren i lighed med hvad

accepterer at modtage rumænske statsborgere tilbage til afsoning her

eu borgere til afsoning i deres hjemland og det burde give luft på den front så

lukkede pladser frigjort med hensyn til norges

og nu om det er noget som vi yderligere kan gøre og om det vil have en effekt nu er norge jo uden for eu

er en sådan aftale og jeg har bedt om at få undersøgt nærmere hvad indholdet af den aftale er og om det er noget vi

gøre på trods af de regler der

at man ud over de her internationale bestræbelser der også er i eu

lave aftaler med hjemlandene om

til afsoning

har brug for at lave bilaterale aftaler med de pågældende lande for det er ikke helt nemt det er ikke helt enkelt det tager lang tid og

enkelte land være meget opsat på at de skal overholde det

vores ønske i dansk folkeparti helt sikkert at man fra dansk side og fra justitsministerens side virkelig

gode kollega knut storberget i norge for at høre nærmere om de norske erfaringer og indholdet i den aftale og det er meget muligt at det er noget vi kan lade os inspirere af så vi på den måde kan sætte yderligere pres på

det konservative folkeparti som det hed dengang

forstå at der nu er kommet nye toner fra den nuværende formand for det konservative folkeparti som nu hedder de konservative er det meningen at vi skal have tilstande ligesom i usa hvor man simpelt hen får skabt et vælgerkorps af ansatte i fængslerne således at man hele tiden

skal håndteres i vores fængsler og arresthuse med fordel kunne betjenes af private så er det da kun godt hvis det kan gøres

bedre og eventuelt billigere men jeg forestiller mig jo ikke

og hvis det kan give nogle fordele så vi kan få gjort tingene bedre og billigere så synes jeg da at det er noget man skal være åben over for

det ministeren taler om er

eller andet så jeg er blevet lidt mere beroliget men jeg

mit spørgsmål går ud på at der så vidt jeg har fået oplyst

sidder omkring to hundrede børn under atten år

jeg ved at de europæiske fængselsregler

antallet er så stort eller mindre så

for at modvirke de skadevirkninger

mener jeg slet ikke at det er på det niveau som herre manu sareen nævner men det kan vi jo få belyst ved

skal sidde i vores fængsler det sker undtagelsesvis

næsten uden undtagelse i ganske få dage det er måske kun en dag det drejer sig om det kan være hvis det er vanskeligt

det kunne måske være en som har en meget voldelig adfærd hvor man ikke ser anden udvej end i hvert fald midlertidigt at få vedkommende ind

forhold i forbindelse med overførsel fra en

vi har jo sikrede institutioner for unge og jeg er glad for at kunne sige at der jo er ledige pladser i de sikrede institutioner for unge der var jo en del bekymring også her i folketinget da vi nedsatte den kriminelle

til fjorten år at vi ikke afsatte penge nok til udbygningen af de sikrede institutioner

så er der altså plads i de sikrede institutioner til de unge så det er helt

specielt når der er unge som kommer ind i vores fængsler men

på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse også her udsættes til

var vi i danmark igen vidner til et muligt terrorangreb som heldigvis blev

det var igen morgenavisen jyllands posten der tilsyneladende var målet for

debatterer og tager initiativer til at sikre at at ytringsfrihed

man ikke kan give sin mening til kende enten

dansk folkeparti er vi meget bekymrede for den udvikling vi har set hvor morgenavisen jyllands posten og andre føler sig truet og må bruge meget store ressourcer på at beskytte sig

at en avis som jyllands posten er omdrejningspunkt for de trusler

det vi kan være ekstra bekymrede for er måske

med hensyn til morgenavisen jyllands posten som er en velrenommeret avis

komme til at trykke et læserbrev eller en tegning som hidser nogle op

så lige pludselig er den avis eller det

være omdrejningspunkt for de trusler der er tale om det

det kunne være kristeligt dagblad eller en anden avis

er rustet økonomisk eller sikkerhedsmæssigt

på at beskytte sig mod mulig terror

en udgift som mange andre medier tilsvarende vil kunne

virkelige verden være ensbetydende med at man er nødt til

altså give det rum for ytringsfriheden som man gerne ville

eller andre lande derfor synes vi

fornuftigt at vi har en debat i folketinget om hvordan vi i allerhøjeste grad beskytter ytringsfriheden beskytter den frie ret til at trykke

forespørgselsdebatten her

i dag om angreb på ytringsfriheden er jo i virkeligheden en rigtig god anledning til at slå fast

at borgerne i dette land bliver frataget lysten til at deltage i den frie debat eller at vi i øvrigt lægger bånd på vores ytringer af hensyn til terrorister retten til frit at kunne give sin mening til kende offentligt er en helt grundlæggende værdi i et demokratisk samfund som danmark derfor må vi ikke give skruppelløse terrorister lov til at fratage os den ret og overgive os

deres kamp for at undertrykke demokratiet og ytringsfriheden i danmark og i vores del af verden tværtimod

denne regering har derfor

det danske samfunds værn mod terrorisme regeringen har flere gange styrket det lovgivningsmæssige værn mod terrorisme og har samtidig løbende sikret at politiets efterretningstjeneste har de nødvendige ressourcer til rådighed politiets efterretningstjenestes indsats mod terrorisme spænder vidt fra efterforskning af personer der mistænkes for at have til hensigt at begå helt konkrete terrorhandlinger til mere generel rådgivning af myndigheder og virksomheder med henblik på at øge disses modstandsdygtighed over for blandt andet

sikkerhedsrådgivning er et af de områder

styrket i de senere år som følge af udviklingen i terrortruslen og ved udnyttelse af de ressourcer som regeringen har stillet til rådighed

har således gennem længere tid arbejdet målrettet på at styrke og udbygge samarbejdet om sikkerhedsspørgsmål og sikkerhedsforanstaltninger med såvel offentlige myndigheder som private virksomheder

sikkerhedsrådgivning i forhold til folketinget en række ministerier styrelser

samt særligt truede enkeltpersoner indholdet af

finder anledning til at iværksætte beror naturligvis på helt konkrete vurderinger som eksempel på et konkret tiltag fra efterretningstjenestens side kan nævnes

i lyset af det skærpede trusselsbillede har indledt et samarbejde med dansk industri om at højne danske virksomheders sikkerhed og robusthed i fællesskab med dansk industri

således kortlagt fem og tyve danske virksomheders syn på deres egen sikkerhed og udgivet pjecen beskyt din virksomhed som indeholder redskaber til at identificere trusler vurdere sårbarheder og planlægge et beredskab i december to tusind og ti offentliggjorde pet

pas på følsomme informationer som giver gode råd til virksomheder og myndigheder om hvordan de forhindrer at følsom information havner i de forkerte hænder

for eksempel for nylig indgået et samarbejde med trygfonden om en analyse som kan skabe klarhed over hvordan danskerne egentlig opfatter terrortruslen når de bevæger sig rundt på offentlige steder og på deres arbejdsplads analysen skal også se på hvordan de forskellige forebyggende tiltag mod terror bliver opfattet på baggrund af analyser erfaringer fra udlandet og ikke mindst erfaringer fra

udforme et rådgivningskoncept rettet mod ejere ansatte og sikkerhedsansvarlige de steder hvor mange mennesker samles rådgivningskonceptet skal efterfølgende formidles både til andre myndigheder til butiksejere og ansatte sikkerhedsansvarlige og eksempelvis til vagtpersonale

på baggrund af den skærpede terrortrussel mod danskere og danske interesser visse steder i udlandet som jo blandt andet kom til udtryk ved det tragiske terrorangreb mod den danske ambassade i pakistan

endvidere udbygget sikkerhedsrådgivningen af danske myndigheder og virksomheder i udlandet

efterretningstjenesten har oprettet en international sikringsgruppe

medarbejdere der i kortere eller længere tid bliver udstationeret til danske ambassader i udlandet hvis terrortruslen gør det nødvendigt de udsendte medarbejderes opgave er at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på stedet og etablere et tæt samarbejde med lokale myndigheder med henblik på at afværge konkrete

i stadig højere grad er udsat for flere og nye typer

og terrortruslen er desværre blevet en af de mange nye trusler

industrispionage elektroniske hackerangreb røveri tyveri svindel overfald på medarbejdere kidnapning naturkatastrofer og altså terror det må nu en gang være sådan at det i første række er op til den enkelte person eller virksomhed selv at sikre at boligen eller virksomheden ikke er sårbar over for trusler det gælder både

for eksempel guldsmeden der skal sikre sin forretning mod røveri virksomheden der skal have it sikkerheden på plads med passwords og krypterede pc’er og parcelhusejeren der ønsker at undgå et indbrud

selv om terrortruslen mod danmark

er det i den forbindelse vigtigt at understrege at kun et fåtal af virksomheder og privatpersoner har behov for dyre sikkerhedsforanstaltninger i form af for eksempel sikkerhedsrum eller sikkerhedssluser

i forlængelse af anholdelsen inden nytår af de fire personer der er mistænkt for at planlægge et terrorangreb mod jyllands posten har blandt andet dansk folkeparti været inde på muligheden for at oprette en pulje administreret af

konstateres at være et terrormål det er imidlertid regeringens opfattelse at en offentlig finansieret pulje til sikkerhedsforanstaltninger vil kunne skabe en forventning hos en lang række virksomheder som opererer i udlandet om at sikkerhedsforanstaltninger generelt er noget offentlige myndigheder tager sig af det kan have den uheldige konsekvens at virksomhederne selv undlader at investere i sikkerhed som nævnt har danske virksomheder i første række selv ansvaret for at sørge for sikkerheden i deres virksomhed men som jeg også har været inde på

bistår med centrale råd og med vejledning i stedet for at uddele en pose penge til bestemte virksomheder er det regeringens opfattelse at ressourcerne udnyttes bedre ved at sikre at pet

fortsat har de nødvendige rammer til at kunne videreføre og styrke indsatsen vedrørende sikkerheden for danske myndigheder virksomheder og borgere det er efter regeringens opfattelse den bedste måde at sikre en bred og effektiv indsats på hvor virksomheder og borgere også selv tager ansvar for deres egen

slutte med at gøre det helt klart for alle at terrortruslen mod danmark naturligvis aldrig må føre til en indskrænkning af lysten til at deltage i den fri

selv om vi bliver nødt til at skærpe opmærksomheden og gennemføre relevante foranstaltninger over for de aktuelle trusler skal vi fastholde danmark som et frit og et åbent land ellers har vi under alle omstændigheder tabt kampen mod terroristerne

statsstøtte til konkrete sikkerhedsforanstaltninger på private virksomheder er imidlertid ikke vejen frem i stedet handler det om at sikre

fortsat har de nødvendige rammer til at kunne videreføre og styrke indsatsen vedrørende sikkerheden for danske myndigheder

justitsministeren for regeringens bidrag til debatten

truede virksomheder aviser

trykke tegninger som nogle måske ikke kan lide

pågældende aviser eller medier synes at det er en del af deres arbejde at viderebringe sådanne tegninger eller læserbreve det er ikke noget som staten eller nogen andre skal kunne knægte det skal de have lov til og de skal ikke begrænses

hele taget igennem de sidste årtier været stigende udfordringer

også her i danmark vendt mod individer og institutioner der specielt af islamistiske grupper er blevet udpeget til at være skyldige i blasfemi allerede i nitten ni og firs hvis vi går tilbage i historien

det var så fordi han tillod sig at fabulere lidt over muhammeds liv i de sataniske vers

salman rushdie der fik problemer af den grund der var en forlægger i norge der blev skudt og flere steder udbrød der voldelige optøjer og det var så noget vi desværre måtte se genoplivet på baggrund af at morgenavisen jyllands posten tillod tillod sig at trykke

det var dermed også noget der påvirkede danmark vi blev lagt for had specielt i arabiske lande og den såkaldte muhammedkrise opstod så i to tusind og seks i forbindelse med muhammedkrisen var

mange aktører der blev berørt økonomisk af islamisternes urimelige trusler de oplagte eksempler er som nævnt jyllands posten

investere i et meget udvidet sikkerhedskoncept

os bekendt et rigtig godt samarbejde med politiets efterretningstjeneste ligesom andre virksomheder og institutioner

har måttet have det blandt andet folketinget

svært at forudsige hvornår de kommer og hvordan de kommer således var det sådan at politikens hus på

da en gruppe islamister var på vej til at bemægtige sig adgang til

myrde løs og vi ser gang på gang verbale trusler skriftlige trusler udstedt mod enkeltpersoner og aviser i danmark hvis de tillader sig

komme ud med af budskaber de her vilkårlige og urimelige vredesudbrud der kommer fra islamisterne kan ramme hvem som helst når som helst og kun fantasien sætter egentlig grænsen for hvem det næste mål er grisen er jo et beskidt dyr i islamisternes tankegang men faktisk et yderst vigtigt dyr

trigger åbenbart islamisterne og hvem ved om det er

svikmøllen der bliver centrum for det næste angreb på ytringsfriheden udført af islamister i danmark

komme hele tiden og

kommet for at blive det betyder at stadig flere individer og institutioner kan og vil blive udsat for konsekvenserne af det tyranni som det er udtryk for og der kan være en risiko for at det også

i den grad også her i landet

som altså ikke blot skal overveje om de kan og vil leve med at blive truet på deres helbred

det økonomiske læs som lige pludselig væltes over på dem

jo give de individer og institutioner som måtte blive truet på deres

den hjælp og den assistance som de har brug for i deres daglige arbejde

nemlig at det er et arbejde som politiets efterretningstjeneste tager på sig og videreudvikler

det er der behov for vi vil i dansk folkeparti ikke udelukke at der er brug for flere initiativer hen ad vejen og vi har været inde på at der kunne være brug for en statslig fond

der måtte komme mere af den slags der er trusler mod ytringsfriheden

en opbakning til pet med henblik på

politiets efterretningstjeneste der meget aktivt går ind for at hjælpe producenter virksomheder og medier der måtte blive udsat for

bakker op om at vi skal give al mulig støtte til dem der bliver truet især hvis de bliver truet med vold

er alle sammen grundlæggende enige om at det er rigtig vigtigt og det sker jo heldigvis også

om et andet aspekt af ytringsfriheden og folk der bliver truet nemlig offentligt ansatte der tillader sig at kritisere for eksempel en kommune eller tillader sig at kritisere den førte politik fra regeringen

så bliver mødt med en trussel eller en slet skjult trussel om at de kan risikere at miste deres arbejde eller at det sted de arbejder

risikere at miste sine bevillinger er det også noget dansk folkeparti vil være med til at gøre noget ved så man ikke trues på sit levebrød hvis man bruger sin

diskussionen om islamisternes trusler mod virksomheder eller medier der tillader sig

at bruge deres ytringsfrihed og altså dermed bliver udsatte terrormål men

fru line barfod fra enhedslisten at

bekymret for hvis det er at

offentligt ansatte ikke kan få lov til

forskellige sammenhænge som som de har noget viden om men hvor en mulig arbejdsgiver siger at det må

der er ingen tvivl om at vi som politikere

har stor gavn af at der der er offentligt ansatte der råber vagt i gevær så vi måske får et lidt andet syn på tingene end den typiske ledelsesholdning som man har

og som måske ikke altid er dækkende for hvad der foregår jeg kan nævne politireformen som et meget godt eksempel hvor mange politifolk kunne fortælle ting og sager som vi kunne bruge i det politiske arbejde

til dem der truer med vold

enige om det er ikke dér vores demokrati som sådan bliver truet for vi er alle sammen enige om at stå sammen om at beskytte den ytringsfrihed

dansk folkeparti når nogen tillader sig at kritisere dansk folkepartis politik kan finde på at gå ud at sige at så skal man fratage bevillingerne eller man skal fyre den ene eller den anden vil dansk folkeparti gå ind og i stedet sikre de offentligt ansattes ytringsfrihed vi fremsætter et forslag til vedtagelse i dag der lyder folketinget mener at ytringsfriheden er en grundlæggende ret i et demokrati og at samfundet derfor skal beskytte de der bliver truet med overgreb på grund af deres ytringer hvad enten disse trusler kommer fra magthavere der ikke ønsker kritik og truer med fyring eller fra personer der truer med vold folketinget konstaterer samtidig at det er afgørende for demokratiet at ytringsfriheden bliver brugt derfor er det dybt bekymrende at mange offentligt ansatte ikke tør bruge deres ytringsfrihed folketinget pålægger derfor regeringen at styrke de offentligt ansattes ytringsfrihed blandt andet ved at oprette et nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed

terroristers forsøg på at knægte ytringsfriheden og gå efter en avis for eksempel det kunne også være efter andre der altså bruger deres ytringsfrihed ved at trykke

centrale debatten handler om og derfor vil man også senere under debatten her kunne høre et

der vil jeg så også sige at fru line barfod

sit spørgsmål om offentligt ansattes ytringsfrihed

til at sige at alle er enige om at jyllands posten skulle

eller skulle have ytringsfrihed til at gøre hvad den ville der må jeg altså lige minde om at det var alle ikke enige om der var folk også her i folketinget der gerne ville have at man skulle pålægge

jeg sige lige hører med i debatten når vi taler om

enige om en erklæring og er en erklæring som dansk folkeparti også

der står jo netop at man skal konstatere at ytringsfriheden er en grundlæggende

ligesom ordføreren også inddrog grise

politikere fra folketingets meget meget fornemme

selvfølgelig skal offentligt ansatte have ytringsfrihed det er klart

en grundlovsfæstet ret man har

må man jo så diskutere det lokalt og vi må herinde i folketinget også diskutere om det på den ene

anden måde er noget der krænker ytringsfriheden men jeg opfatter det som en meget lille del af den debat hvis det overhovedet er en del af den debat som vi har i dag fordi den debat vi har i dag handler om at vi har nogle virksomheder der ikke er truet på deres ytringsfrihed på den måde som herre manu sareen bringer frem men

vil bruge vold

jo så langt ude i forhold til normal dansk tankegang

ikke mindst over for en avis der egentlig bare tillader

og at man skal kunne sige hvad man mener

at det er nogle gode folk der er med der jeg synes ikke at det vedkommer denne debat særlig meget og jeg tror det er vigtigt at vi netop fokuserer på noget der virkelig er en udfordring for vores samfund og det er hvis der er nogen der vil bruge

nå politiske mål mod

også at jeg har læst mig til at socialdemokraterne

hvis for eksempel et mindre medie måtte overveje at bruge deres ytringsfrihed i en bestemt retning men kan være

og faktisk tyranniseret til ikke at ville gøre det fordi de altså bliver ramt på økonomien i en sådan grad at

det er jo altså et alvorligt skråplan hvis vi er derhenne derfor må man hilse det velkommen hvis det er politiets efterretningstjeneste går meget mere ind i

som jeg synes justitsministeren fortalte os her i folketinget og sætter fokus på det fordi det er ekstremt vigtigt

mener inden for lovgivningens rammer det vil sige at der

er nogle synspunkter man ikke har lyst til at høre i den offentlige debat mener

stadig væk ytringsfrihed til at fortælle hvad man mener om de værdier vi står for i danmark

synes vi skal lade det være uddebatteret og koncentrere os om det væsentlige her det er at der er virksomheder og institutioner der i den grad er truet i det daglige

det er det essentielle her tænk på den jødiske skole i danmark der er ekstra sikret mod ubehageligheder

mosaiske troessamfunds lokaler

for overhovedet at kunne

i et land som danmark

jo forfærdeligt og og der synes jeg måske

fru line barfod som stillede spørgsmål før og fru karen hækkerup

og fokusere på at vi skal have gjort noget der beskytter de mennesker det gør vi en del for i øjeblikket

denne

jeg vil også gerne takke justitsministeren for en grundig og fyldig besvarelse af forespørgslen

ingen er jo i tvivl om at for venstre betyder ytringsfriheden

rigtig rigtig meget det er nogle fuldstændig

lever på som danskere og den måde vi har det med hinanden på

vi i øvrigt anskuer omverdenen

derfor er ytringsfriheden fuldstændig fundamental ytringsfriheden kan ikke gradbøjes den er ikke til diskussion og vi accepterer ikke at nogen antaster vores ytringsfrihed det skal stå fuldstændig klart

det gør for sådan har det altid været for venstre og sådan er det heldigvis for langt langt de fleste danskere

det er klart at er der så nogen der kommer og antaster den ytringsfrihed for eksempel ved at udøve terrorvirksomhed eller anden form for kriminalitet over for

som

naturligvis samfundets opgave at slå et sådant angreb tilbage og sikre at den pågældende institution eller virksomhed avis

kan fortsætte sin daglige virksomhed

for os for os alle det er helt klart en samfundsmæssig opgave det må aldrig blive et forsikringsanliggende det må aldrig blive noget den enkelte virksomhed den enkelte borger den

skal samfundets kollektive ansvar og loyalitet stå fuldstændigt og uantastet bag sådan har det også været hidtil og sådan skal det blive ved med at være fremover regeringen har taget en lang række initiativer på området for

sikre vores grundlæggende frihedsrettigheder og for at sikre vores identitet som samfund i forhold til frihedsrettighederne og vi har stået ulasteligt brast

som er blevet antastet

regeringen har løbende fremlagt lovrevisioner med henblik på at give vores myndigheder herunder politiet og pet

fordi vi er en del af det globale internationale samfund hvor den slags

har som ministeren også redegjorde for løbende et tæt samarbejde med virksomheder og institutioner som har været truet er truet eller som kunne tænkes at være truet

terrorister og terrorvirksomhed pet har også et institutionaliseret samarbejde med dansk industri og pet har løbende udgivet informationer om det at sikre sig mod terror og anden form for kriminalitet det anerkender vi det respekterer vi og det takker vi for

jeg er også glad for at vi i dag kan præsentere et forslag

meget bred tilslutning i folketinget som bakker

konstaterer at ytringsfriheden er en grundlæggende og fundamental ret og forudsætning for

det danske frihedssamfund og demokrati folketinget understreger på baggrund af en række konkrete angreb og trusler mod personer og virksomheder engageret i samfundsdebatten at terrortruslen mod danmark aldrig må føre til indskrænkning af lysten til at deltage i den frie debat

konstaterer med tilfredshed at politiets efterretningstjeneste har styrket og udbygget samarbejdet om sikkerhedsspørgsmål og sikkerhedsforanstaltninger med offentlige myndigheder og private virksomheder med videre folketinget noterer sig at efterretningstjenesten som en central opgave rådgiver offentlige myndigheder private virksomheder og truede enkeltpersoner i spørgsmål af betydning for samfundets og borgernes sikkerhed folketinget opfordrer regeringen til at sikre at politiets efterretningstjeneste fortsat har de nødvendige rammer og ressourcer til at kunne videreføre og styrke indsatsen vedrørende sikkerheden for danske myndigheder virksomheder og borgere som led i

og simon emil ammitzbøll

benytte lejligheden til at sige tak til mine kollegaer her i folketinget for at vi har kunnet

samarbejde om en så væsentlig tekst som

der her er tale om det sender et rigtig godt signal til omverdenen og det synes jeg

den slags som her kaldes injurieturisme hvis ikke jeg erindrer meget galt

mener jeg at justitsministeren meget tidligt i den her sammenhæng da det blev et spørgsmål tog kontakt både til bruxelles til kommissionen og til sin britiske kollega for at påpege den her problemstilling og gøre danske synspunkter

er også af den opfattelse at der er overvejelser i gang om hvordan man kan ændre lovgivningen så det ikke skal kunne forekomme så jeg tror man må sige

regeringen har været meget meget overvågen over for den problemstilling som herre langballe her rejser og også så tidligt som overhovedet muligt har ageret i forhold til at forsvare det synspunkt som også herre langballe giver udtryk for og som er regeringens

kom med i forhold til hvor vigtigt det er at værne om vores ytringsfrihed og sikre at virksomheder og enkeltpersoner som er truet selvfølgelig får den hjælp de har behov for

det siger sig selv at i et åbent og demokratisk samfund skal der være mulighed for at den frie debat kan udfolde sig og at der ikke kan være trusler mod den frie debat som ikke imødeses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

fru line barfod som tidligere en kommentar om de offentligt ansattes ytringsfrihed har mange gode pointer det er rigtigt at vi har en trussel som handler om den offentlige debat når man ser det i relation til terrortruslen men noget der er lige så relevant er selvfølgelig som fru line barfod påpegede de offentligt ansattes ytringsfrihed selv om jeg nu er med på det forslag til vedtagelse som der er samlet bred enighed om i folketinget vil jeg bare sige at jeg lige så godt kunne have stemt for enhedslistens forslag det er også et forslag vi i øvrigt tit og ofte har oppe også til behandling her i folketinget om at når der kommer et nyt flertal

vil der også komme et nævn til sikring af offentligt offentligt ansattes ytringsfrihed så det er ikke af modvilje jeg ikke stemmer for enhedslistens forslag men fordi det handler om terrortrusler stemmer jeg for det bredt

læse hendes ordførertale højt dagens debat om ytringsfrihed er blot sidste led i en lang perlerække af debatter om ytringsfrihed som vi har haft her i folketingssalen dermed

sagt at debatten i dag er overflødig tværtimod det er en vigtig anledning til for sf og for hele folketinget til at slå fast at ytringsfriheden er en kerneværdi som vi skal værne om heraf følger naturligvis også en forpligtelse for samfundet til at beskytte borgernes ret til at bruge

lovfæstede ytringsfrihed gennemgående for de mange debatter vi har haft i folketingssalen er at vi bredt i folketinget vægter hensynet til ytringsfriheden meget tungt det er jeg tilfreds med danmark har både presse og ytringsfrihed hvilket vi skal holde fast i som lovgivere har vi et ansvar for at sikre ytringsfriheden hvor denne trues for eksempel af truslen om terror når det drejer sig om fysisk sikkerhed for private eller virksomheder som måtte være udsat for terrortrusler er det uden tvivl en samfundsopgave derfor er vi også tilfredse med at politiet og pet

relevante miljøer i danmark og udlandet men det er tillige sådan at udsatte personer og virksomheder har adgang til den fornødne rådgivning og vejledning hos politiet dette fremgår i øvrigt af det

til vedtagelse når det drejer sig om verbale angreb som er det begreb der er udgangspunktet for debatten i dag er jeg mere usikker på hvad der egentlig menes men generelt set noterer sf sig med tilfredshed at der i danmark er en racismeparagraf og en injurielovgivning som efter sfs opfattelse lægger helt rimelige rammer for den offentlige debat dette giver således samfundet mulighed for at beskytte enkeltpersoner og grupper i samfundet mod urimelige angreb ligesom det sender et vigtigt signal om at vi som samfund opfatter mennesker som ligeværdige endelig noterer vi os at retsudvalget tilbage i to tusind og ti afgav

beretning på baggrund af dansk folkepartis beslutningsforslag nummer b to hundrede og en og tyve retsudvalget lægger i sin beretning vægt på det problematiske i at for eksempel danske aviser kan risikere at blive sagsøgt i storbritannien for udtalelser gengivet i de danske medier

at tænke og sige hvad de mener både i ord og i skrift det er en meget meget væsentlig forudsætning for at vi har et demokrati

kan ytre os som vi har lyst til hvis vi ikke kan sige vores mening frit ja så trives demokratiet ikke derfor er ytringsfriheden så utrolig vigtig for os i danmark der er andre der synes at det er helt forkert

for mørkemænd og mange andre

der findes faktisk nogle mennesker på denne jord

meget imod den styreform vi har her hvor alle har ret til at øve indflydelse

alle har stemmeret og hvor alle har ret til at ytre sig der findes nogle i denne verden der er så meget imod

meget hellere have diktatur og undertrykkelse og kue

deres befolkninger

de er klar til at udøve terror i danmark og mod danskere og danske interesser for at true os

at når en sådan trussel opstår

værne om og beskytte både ofre

potentielle ofre det gode ved det danske system er

at vi har en rigtig god efterretningstjeneste og et godt politi som på et tidligt tidspunkt bliver klar over at der er en trussel og som gør det der skal til for at beskytte de personer der er truet af overgreb der er truet af terror og det gælder både personer og virksomheder der har vi jo altså politiets efterretningstjeneste som vurderer fra sag til sag

for at beskytte personer

det er godt for vi skal sikre tryghed og vi skal sikre sikkerhed og det gør politiets efterretningstjeneste

trygheden og sikkerheden

lade ord mod ord duellere lade meninger brydes for på den måde at blive endnu bedre til at finde ud af

derfor er ytringsfrihed så utrolig vigtig

også godt at vi har nogle der passer på at ytringsfriheden kan få

at ske fyldest og hvis der er nogen der bliver truet fordi de bruger deres ytringsfrihed

ud over at vi har dygtige folk i både politiets efterretningstjeneste og politiet der varetager opgaven meget konkret fornemmer jeg også klart og tydeligt at den danske befolkning rykker tættere sammen

så er det ikke bare den der bliver angrebet der bliver angrebet så er det os alle fordi vi opfatter det som en trussel mod vores demokrati og det er det

det godt at se at vi rykker sammen og siger det vil vi i hvert fald ikke finde os i der er ikke nogen der skal komme her og fortælle os

lov til at tænke tro mene og ytre os om jeg er glad for at vi

og jeg er meget glad for det forslag til vedtagelse der er

bredt udsnit af folketingets partier står bag

også at vi er enige om at ytringsfrihed er en væsentlig forudsætning for at vi har et demokrati

den tekst som vi er blevet enige om

den røde tråd og det er den helt klart også for nogle i danmark vi kan

jyllands posten og der må vi selvfølgelig stå sammen det gør vi også og værne om ytringsfriheden det er jeg med på og det er radikale venstre med på der er flere niveauer i det her der er terrorniveauet men jeg synes helt klart også som

offentligt ansatte og så videre der står jo også i teksten at folketinget konstaterer at ytringsfriheden er en grundlæggende

og forudsætning for det danske frihedssamfund og demokrati derfor skal vi selvfølgelig have alle niveauer med og der må vi selvfølgelig heller ikke glemme hvad vores rolle er

det har længe været et problem for nogle politikere at for eksempel bonnichsen

fathi el abed tim jensen vagn greve og eva smith bruger deres ytringsfrihed seneste eksempel har været et frontalt frontalt angreb fra en tidligere talsmand for muslimernes fællesråd

ham der hedder zubair hussain

med ham eller ej men han har også sin ytringsfrihed vi skal huske vores egen rolle og som vi også har hørt fra

der rigtig mange offentligt ansatte der også har et problem med at ytre sig

forslag men tilbage til ytringsfriheden som

dansk folkeparti og trykkefrihedsselskabet kæmpede for nemlig geert wilders og hans mulighed for at ytre sig

islam den kamp bakkede

i første række jeg er uenig med ham men jeg vil kæmpe

ret til at ytre sig selv om jeg er fuldstændig uenig med ham men

kun ytringsfriheden der er i fare i danmark der er også mange andre ting er i fare og der håber

dansk folkeparti i fremtiden vil hjælpe

kæmpe den kamp

og respekten for hinanden det er i den grad i fare i danmark vi tillader os somme tider at

omtale hinanden på den værst tænkelige måde og glemmer samtidig at ord skaber virkelighed vi glemmer at vi er hinandens medmennesker

niveau som betyder rigtig meget for radikale venstre og som jeg håber dansk folkeparti og andre partier også

af religiøse og kulturelle dogmer eller når homoseksuelle bliver hængt af samme grund

alle menneskers pligt at kæmpe for deres frihed og deres ytringsfrihed

det vi skal kæmpe for også

har vi også den største tillid til politiet og

løse mange af de her problemstillinger som vi ser opstå rundtomkring og de har jo

er det jo ikke muligt reelt at opretholde demokratiet derfor er det så afgørende at vi holder fast i ytringsfriheden at vi

være med at indskrænke den og at vi beskytter dem der bliver truet når de

men det er vigtigt at vi så også viser at vi faktisk mener det alvorligt

når det gælder ytringsfriheden for dem der ytrer noget som vi er enige i det skal jo i allerhøjeste grad måles på om vi også sikrer ytringsfriheden for dem som vi er uenige med

ytringsfriheden er en ret til at ytre sig

de ytringer folk kommer med eller ej

ikke været nogen tvivl i folketinget ingen tvivl i den offentlige debat

ytringsfrihed de har den fulde ret til at bringe også det som

det er rigtig vigtigt at vi samtidig sikrer

til at være uenig til at sige fra

i og at man hvis man kommer med ytringer som magthaverne er uenige i så ikke bliver truet det er rigtig vigtigt

at vi så ikke har dobbeltstandarder og kun beskytter ytringsfriheden

vi er enige med mens vi samtidig angriber dem der bruger ytringsfriheden til at kritisere os det er derfor jeg synes det er så afgørende også at se på hvordan

ytringsfriheden for offentligt ansatte

til at klinge hult hvis vi alle sammen her

et kæmpeproblem men det er ikke en reel trussel mod vores demokrati så længe vi alle sammen er enige om at beskytte dem og enige om at de har

offentligt ansatte bliver truet

med hans jørgen bonnichsen bliver truet med at de ikke

hvis de kritiserer den politik der bliver ført af regeringen og dansk folkeparti derfor er det efter min opfattelse fuldstændig afgørende at man går ind og siger at ytringsfriheden

det er derfor jeg har valgt at fremsætte et forslag til vedtagelse som siger at det er en væsentlig del af at sikre ytringsfriheden i danmark det har vi jo så flere gange fra oppositionens side fremsat forslag om og det glæder vi os til vi får gennemført jeg synes faktisk

hvis man ikke kun beskyttede ytringsfriheden for dem man er enig med

at beskytte ytringsfriheden for dem man er uenig med

sikrede at offentligt ansatte har ret til at kritisere og faktisk også tør bruge deres ytringsfrihed

terrorister der bruger vold for at opnå politiske mål ved

mange andre mål i danmark

via vold og så en arbejdsplads

ytre sig med nogle holdninger til det ene

og at proportionerne må tale for at vi når vi har en debat

blandt andet gå fuldstændig amok over muhammedtegningerne

vores demokrati

vinder diskussionen blandt nogle af dem der kunne finde på at støtte terroristerne derfor er det afgørende at vi ikke har dobbelte standarder

sikrer ytringsfriheden og ikke kun sikrer ytringsfriheden for dem vi er enige med

ved at man truer med vold eller om man truer ytringsfriheden ved at man truer med at fyre folk så de mister deres levebrød

to meget forskellige ting men hvis vi reelt ønsker at sikre ytringsfriheden og mener at det er en afgørende del af demokratiet så nytter det altså ikke at have dobbelte standarder så er det afgørende at vi siger at ytringsfriheden gælder for alle i samfundet

for at beskytte for eksempel medievirksomheder der angribes verbalt eller fysisk af totalitære og terroristiske kræfter

vil frem til er i virkeligheden at der rent faktisk sker det ved udgangen

har de rigtige redskaber til at beskytte blandt andet virksomheder der trues af terrorister

vedtagelse der handler om nogle offentligt ansattes ytringsfrihed

er kommet fra regeringspartierne

herunder dansk folkeparti eller vil enhedslisten fastholde at det

skal handle om nogle offentligt ansattes ytringsfrihed

for

standarder

og da jeg ønsker at fremme det og mener at det er den bedste måde vi kan styrke demokratiet på

det selvfølgelig det jeg vil stemme for jeg er helt enig i at man skal beskytte dem der bliver truet med vold det er der overhovedet ingen uenighed om i folketinget er vi alle sammen enige i men jeg mener bare at der skal mere til end den beskyttelse hvis vi reelt ønsker at forebygge at der kommer flere til som vil bruge vold til at angribe vores demokrati så mener jeg at det er nødvendigt at styrke demokratiet

skal vi ikke bruge dobbelte standarder så skal ytringsfriheden ikke kun gælde for dem som magthaverne er enige med den

det sker i folketinget at man kan sige det men jeg synes det har været en god debat

den brede enighed her i folketinget det viser opbakningen bag vedtagelsen jo

bred opbakning til at vi står sammen imod dem som truer vores ytringsfrihed

det er jo sådan desværre at der er onde kræfter som vil angribe vores måde at leve på vores livsform derunder også angribe vores ytringsfrihed i det her land og i den vestlige civilisation det skal vi stå

det gør vi og det er jo så

det er også bekræftet at vi står sammen

først og fremmest skal fronte det ikke mindst politiets efterretningstjeneste så jeg synes

på den måde har været en god debat og igen altså også interessant at kunne konstatere at der i hvert fald stort set ikke er er sagt noget man kan være uenig

en bemærkning fra herre jesper langballe

injurieturisme jeg kan bekræfte det

meget tidligt været opmærksom på den problemstilling og har rettet henvendelse både til den britiske regering og til

jeg har ikke mindst fra den britiske regering fået en meget positiv respons fordi problemet jo var

den britiske justitsminister i øvrigt både den tidligere justitsminister under den tidligere britiske regering og den nuværende herre

under den nuværende britiske regering givet en god respons og er

principielle tilgang til det det er jeg glad for at kunne sige der verserer nogle sager ved eu domstolen som også kan

nøje så er det også sådan at den

for nylig jeg tror også man var inde på det netop har iværksat en høring omkring ændringer i den britiske injurielovgivning så

danske interesser mod de kræfter der truer dem med

må være i folkestyrets allerstørste interesse at vi markerer at vi stiller os på de lovlydige mediers og borgeres side der virker i det danske samfund og bruger deres ytringsfrihed jeg synes at man i det store og hele måske

enkelte partier har holdt proportionerne godt det her med offentligt ansattes ytringsfrihed

ikke det der er temaet i dag det er hvordan vi beskytter vores virksomheder og vores interesser i danmark mod dem der truer de pågældende det er som sagt

vi kommer til at diskutere det her vi i dansk folkeparti har meget stort fokus på at

islamister og andre grupperinger der næres af en sådan trusselskultur som vi normalt ikke benytter os af i danmark

at udpege det meget sårbare individ

intimidere både det individ

sårbare bukker under og derefter kan der være en risiko for at andre også må følge trop og bøjer sig

adfærd fordi man kan være nervøs for nogle konsekvenser det har hvis man ikke lige indgår forlig

grupper der gerne vil have det på en bestemt måde når det gælder muhammedkrisen og her tænker jeg på dagbladet politiken eller hvis man ikke lige

at trykke den tegning som nogle er blevet lidt fornærmet over

taler om islam på en bestemt måde det kan der ikke være nogen rimelighed i og

folkestyrets højeste talerstol her i folketinget markere at sådan må det ikke være der skal være ytringsfrihed til at man kan kritisere og diskutere islam og islamisme der skal være ytringsfrihed og mulighed for at diskutere alle mulige spørgsmål uden at det koster ens frihed til

derfor er det bydende nødvendigt at vi

til politiets efterretningstjeneste eller til en fond der kan sørge for at de virksomheder der kommer i knibe har den nødvendige mulighed for

få hjælp og assistance jeg siger tak for en

fin debat og tak for tilsagnet fra justitsministeren

at man også fra dansk side er optaget af at bekæmpe injurieturismen som man gør i

også betyder at der kommer et lovgivningsinitiativ her i folketinget som vi kommer til at diskutere med henblik på at sikre